også nogle anmeldelser karsten lauritzen

peter skaarup simon emil ammitzbøll

og tom behnke beslutningsforslag nummer

pernille skipper og trine mach

beslutningsforslag nummer b tres

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

afslutter afstemningen

at forslag til vedtagelse nummer v sytten af mikkel dencker og villum christensen er

udtale

foretager nødvendige samtaler uden for dette lokale

mellem kønnene og ytringsfrihed eksempelvis bliver trådt under fode

fordi vi er begyndt at udøve en selvcensur som absolut ikke er acceptabel selvcensur er ikke noget vi er vant til i de vestlige samfund det er bestemt en stor del af et frihedsideal at man kan ytre sig inden for den lovgivning der er som man vil

skal respekteres

vi tegner et eller andet eller ytrer

dansk folkeparti for et år siden rejste denne debat

inden vi skulle i gang med den her debat og på det tidspunkt drøftede man ikke islamisk stat og man drøftede ikke terror det var slet ikke de

som jo er vigtig nok af at vi står vagt

vores værdier men nu

men også i danmark det synes jeg som sagt fortjener en god debat for nylig

en meningsmåling hvori danskere blev spurgt om hvilket parti man mener er bedst til at sikre danske værdier der

at det faktisk er noget vi står for

det er noget vi gerne vil stå vagt om og værne om men vi vil utrolig gerne have at andre partier

at ændre holdning i forhold til nogle ting hvis vi vil gå videre på den måde

vi vil som sagt meget gerne have andre partier med og derfor har vi har stillet forespørgslen

fokuserer på værdipolitik som noget der kun handler om udlændinge sådan ser regeringen ikke på det værdipolitik er meget større for værdier

mange måder grundlaget for al politik og derfor betyder forskelle i værdier selvfølgelig også forskelle i politik

land med stor lighed sådan har vi besluttet at vi gerne vil have det i danmark

af at vi skal betale i skat sådan at vores børn og unge kan få en god uddannelse og så du kan få hjælp

gifte os med den vi selv ønsker og leve vores liv som vi ønsker lighed frihed tryghed og solidaritet er mine værdier og regeringens værdier

naturligvis retningen for de beslutninger vi træffer

over en ny folkeskole til økonomisk ansvarlighed jo

ting men værdier skal jo ikke måles på

eksempel et

lille land men det har aldrig været en god løsning for danmark at lukke os inde om os selv

at et menneske godt kan have rod i to lande mennesker kan rumme mere end man måske umiddelbart tror

det betyder også for os at danske statsborgere skal kunne bevare deres danske statsborgerskab selv om de flytter til et andet land og bliver statsborgere der sådan bør

nu

gælder rettighederne for danske familier jeg mener ikke at der kun er én rigtig måde at være familie på jeg hylder det danske frisind og frihed

besluttet at homoseksuelle par kan vies i

udtryk for vores værdier og når fru pia kjærsgaard og dansk folkeparti vil forhindre homoseksuelle i at få samme rettigheder som andre

man har nogle andre værdier

fokus på de udfordringer der følger af indvandringen og som

og adfærd og at rette ind af hensyn til indvandrerne

helt grundlæggende

til danmark og til vores værdier

indvandring det tror jeg egentlig mange her i folketinget anerkender og jeg tror

mange i befolkningen der har det på den måde

når der kommer mennesker fra andre lande og kulturer til danmark

skal man fortsat have almindelig dansk mad i danske institutioner mit svar er ja skal vi fastholde fire og tyve årsreglen fordi vi ikke vil have tvangsægteskaber mit svar er ja

en holdning til om der bliver sat juletræ op i en boligblok mit svar er ja for det handler

om at man ikke skal føle sig fremmed i sin egen boligblok og selvfølgelig

hvor der hersker andre normer

boykotte føtex fordi de har et godt tilbud ligesom jeg

principprogram er oversat til arabisk det kan så undre at det

kun vil have medlemmer der er danske statsborgere

at det er i overensstemmelse med grundlæggende danske værdier om retssamfundets robuste styrke

jordbær med fløde og den jyske

de værdier der er mellem os

med velfærd solidaritet og ligestilling

vores sange vores hygge vores humor ja man kunne blive ved

det er det også for mig og derfor er

at passe på det der er det særlige ved danmark

debatten viser sig på mange måder man kan sige i den mere godmodige afdeling

har haft en debat om tv serier

som partout skal ind over alle danmarks radios produktioner som dansk folkeparti i ramme alvor har foreslået ytringsfrihed

men

som handler om selve livsnerven i vores demokrati det

om retten til at ytre sig frit og det er en debat om frihed for pressen

lad mig slå fast hverken vi politikere eller andre skal blande

i journalisternes arbejde

hvad trykke eller ikke vil trykke

deres helt egen beslutning

går målrettet efter netop det frie ord og den frie tanke i paris oplevede vi et grusomt angreb på ytringsfriheden og pressefriheden mennesker blev hensynsløst myrdet det er ganske enkelt forfærdeligt men svaret fra befolkningerne og regeringerne var klart

jeg fornemmer at opbakningen til demokrati og ytringsfrihed

fra mange muslimske ledere og borgere

dødtrætte af at høre at de stadig er et problem

og islam det er en

og mod terror og ekstremisme

her og nu er der uro i verden

vi skal håndtere og vi skal kunne følge med derfor strammer regeringen mulighederne for familiesammenføring

fortidens fejl

til at mange mennesker sidder hjemme i lejligheden for nedrullede gardiner og får kontanthjælp uden at være en del af samfundet vi ønsker ikke et parallelsamfund hvor der hersker værdier som er helt i modstrid med

et samfund hvor piger og drenge ikke får de samme muligheder hvor forældre skal bestemme

vi ønsker at færre står uden for fællesskabet og at flere bliver en del af det danske fællesskab derfor ønsker jeg at stille krav

skal sikre at flygtninge ikke gøres til klienter i danmark det betyder også at de nye flygtninge skal arbejde uanset hvor lang tid de skal være her i landet så skal de arbejde jeg

ændre vilkårene for flygtninge og indvandrere der er på kontanthjælp de skal arbejde mere for ydelsen

et rigtigt arbejde

bange for at tale om problemerne

ved dem jeg ønsker et fællesskab hvor vi stiller krav til hinanden

alle yder det de kan et trygt fællesskab er det jeg forstår ved det danmark vi kender de danske værdier er stærke

anderledes kultur en anderledes baggrund

for det første og for det andet har

anden etnisk baggrund end danskere så synes

forsvaret for vores værdier er vigtigere end nogen sinde og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

engagement fra mange

selvfølgelig med statsministeren i spidsen

et godt ord men hellig kriger

når man tilslutter sig forskellige ekstreme bevægelser

den havde vi heller ikke til debat for et år siden da vi havde den her værdidebat meget er sket siden

meget meget beklageligt det handler jo om selve den danske kultur det vi kommer fra

det er jo det det handler om i virkeligheden hvilken vej ønsker vi egentlig at gå

mange ting vi kan rette op på skattepolitikken på socialpolitikken

meget svært hvis vi først taber vores

demokratiet tør journalisterne skrive hvad de vil

de gør alligevel er der ikke rigtig nogen der har lyst til at trykke en tegning af muslimernes profet og man kan jo godt forstå dem

jo slet ikke det man forstår dem jo godt men er vi virkelig kommet dertil

jeg synes jo må jeg så sige til statsministeren at når man bliver spurgt som politiker så svarer

forkert jeg synes det var forkert det vil jeg godt gentage

det gjorde man ikke stadig væk kan man have forståelse for det men det er da en beklagelig udvikling

en beklagelig udvikling det kan da ikke være anderledes

dengang ville man godt blande sig men det var bare

orden eksisterer ytringsfriheden eller dækker journalister kunstnere og andre over deres angst ved at tale om hensyn og pålægge sig selv en eller anden form for censur jeg er altså virkelig bange for

og jeg vil meget opfordre til at vi får en

lang går på talerstolen igen for jeg kan ikke forestille mig at statsministeren vil

folketinget konstaterer at der skal værnes om og skabes respekt for danske kulturelle sproglige og historiske værdier ved at værdsætte det som særlig kendetegner danmark og danskernes levevis og adfærd i en verden og en tid hvor islamisk stat vinder frem med et barbarisk skrækindjagende og afstumpet værdisæt hvor der har været terrorangreb på tegnere i paris

og hvor der fra grimhøjmoskeen ved aarhus udgår ytringer der tester og udfordrer vores værdier og love er der særlig grund til at stå vagt om danmark og danske demokratiske frisindede og kønsligeværdige værdier folketinget konstaterer endvidere at regeringen og folketinget aktivt skal håndtere og styre indvandringen til danmark og at disse udfordringer skal håndteres med udgangspunkt i hvad der tjener danmark

den en masse ord

man går i demonstration fordi der skete den forfærdelige massakre men hvad sker

hen nødt til at foretage os noget i stedet for

kjærsgaard er enig i det som mogens camre sagde her den ottende januar jeg kan ikke se hvad muslimer overhovedet har at gøre i europa jeg mener

begår præcis den fejltagelse som vores statsminister og andre ledende politikere i danmark har været meget koncentrerede om at tage fuldstændig utvetydigt afstand fra

ideologier som gidsel i forhold til deres vanvittige handlinger

understreget at vi ikke ligger i krig med med islam

skal ske i dette land er det det der er dansk folkepartis holdning til en journalist og en minister og andre

ikke er etniske danske men som trods alt har et virke

er indfødt dansker men han taler i hvert fald ganske fremragende

fordi der er et asylcenter hvor der er en del syriske flygtninge det

mennesker som er flygtet fra islamisk stats myrderier man har muligvis skiftet holdning

synspunkt samtidig synes

helt tiptop fint eller naturligt for nu at citere herre søren espersen at sende det officielle danmark herunder kronprinsen og forsvarsministeren ned til en mindehøjtidelighed for saudi arabiens kong abdullah

et regime som pisker kritikere og halshugger borgere offentligt og så videre hvordan hænger de ting sammen

altså islamismen at der var et skilt i føtex på arabisk i sønderborg

og hylde en diktator i saudi arabien

det synes jeg da de skal gøre det heroppe fra talerstolen når de bliver ordførere

en trist holdning absolut det synes jeg det er

syntes at vi skulle modtage dalai lama det har også været hægtet på det konfronterede fru johanne schmidt nielsen ikke mig med for hun kender godt vores indstilling til det andet

gang en altså nogle går i føtex og får øje på et eller andet andre går i bilka og får øje på noget andet

en af sagerne der er bedst eller dårligst ærlig talt

siger hvis vi skal fortsætte ad det spor jamen ok jeg stiller mig

at debatten skal gå på det ikke fordi jeg ikke vil svare

altså herre mogens camre er vel ikke en hvilken som helst

på den ene side at påstå at at

for kong abdullah

jeg kan forstå at fru pia kjærsgaard synes det er

forsvarsminister tager ned for at mindes kong abdullah

og jeg har vel et ansvar for at hjælpe ham lidt på rette vej når han er på forkert vej hvorfor i alverden siger dansk folkeparti ikke ligesom

kunne du ikke lige tage at blive hjemme i stedet for at

er godt nok en grim karl hvorfor skal man hylde den slags folk altså så

føtex har ikke tænkt sig at slå nogen ihjel

de vil bare hjælpe kunderne ind

er åbenhed og demokrati i danmark men det kræver mod fru pia kjærsgaard

netop de folk der i sønderborg i kolding i vejen i århus i aalborg

menneskene får tilbage de får venlighed og taknemlighed over at vi vil tage imod dem de får ikke nogen negativ holdning

saudi arabien måske men der

kulturministeren i spidsen og et følge også ministre og kulturministeren måtte eksempelvis fuldstændig kapitulere i forhold til at tale med en kritiker

kunstperson som var en skarp kritiker af det kinesiske styre

så den her situation er ikke isoleret det er noget af det vi oplever hele tiden

hvad danskheden er og vi må heller ikke snakke om skiltning på arabisk

to mænd der er forelskede i hinanden kan få lov til at blive gift i en kirke i min optik er det også en fantastisk værdipolitik som vi kan være stolte af som danskere

vielse absolut hvor ritualet er nogenlunde det samme men et egentligt ægteskab det må jeg da fastholde som vi har gjort hele tiden

hundrede procent accepterer homoseksuelle overhovedet ikke det har

delte meninger om vi står jo heldigvis helt isoleret med det i folketinget der har da været et par fra de andre borgerlige partier som har ment det samme som

at når fru yildiz akdogan i lighed med statsministeren forsøger at gøre den her debat til noget andet

skolepolitik socialpolitik kulturpolitik

som vores dronning holdt en af de ting hun snakkede om

i den seneste tid er kommet tusindvis af flygtninge til danmark især mange fra

gøres der en stor indsats for at hjælpe flygtningene opgaven

at tage imod så mange mennesker fra fremmede himmelstrøg og anderledes kulturer

kultur er også at kunne tage imod og hjælpe der hvor vi kan

svømmeundervisning og vi tøver ganske fejt synes jeg med at lukke en moské som udklækker terrorister

her forslag til vedtagelse

man har lov til at stille alle de spørgsmål man vil det skal jeg understrege

fra

fru pia kjærsgaard sådan meget flot slår ud med armene og siger

er helt fint at forsvarsministeren tager ned

hvorfor er det bare helt fint hvad er det for en værdi der ligger til grund for at kunne udtale sig på den måde det lyder som om det er den rene enten ligegyldighed eller

nogle værdier der er værd at samle på i

at vores regering og andre kongehuset tog af sted til andre ja diktaturer

overhovedet ikke jeg synes da stadig væk at man må have den kontakt man har til forsvarsministeren jeg

se om spørgsmålet bliver stillet så må vi jo se om

svarer på det og så lad kongehuset være i fred jeg kan også forstå at man har fundet ud af at det skal man nok gøre nu er det kun forsvarsministeren det drejer sig om jeg kunne ellers i pressen se at det var kongehuset der skulle stå for skud

kronprinsen og forsvarsministeren skulle tage til

hvilken måde den meget store tilstrømning af folk med anden etnisk baggrund

eller kronprinsen kommer hjem og er radikaliserede fordi de har været en tur

som forskellige ordførere eller politikere eller medlemmer af partier har

om på samfundets grundlæggende principper man kan ikke ændre på det fundament af frihedsrettigheder som tidligere generationer

men man kan bygge sin tilværelse oven på det fundament

der helt har forstået det budskab

indvandring en fornuftig indvandrerpolitik der gør vores samfund rigere heldigvis bidrager rigtig mange indvandrere positivt til det danske samfund

og de går altså ikke væk

udfordringer i danmark som følge af den forfejlede indvandrerpolitik

halvfemserne og som regeringen desværre er i gang med at gentage vi har problemer med ghettoer hvor danske værdier ikke har rodfæste vi ser shariatilhængere der underlægger andre deres middelalderlige tanker i visse områder i danmark vi har unge mennesker der er så radikaliserede at de er klar til at rejse til syrien for at slå sig selv og andre ihjel vi har moskeer der aktivt modarbejder demokratiet

frihedsrettigheder og principper sat under pres derfor er

at der fra statens side bliver holdt et skarpt øje med de ekstremistiske miljøer som vi kan se indsatsen mod ekstremisme skal både bestå af forebyggelse og effektiv retshåndhævelse derfor skal

ikke mindst set i lyset af de forfærdelige hændelser vi så her for nylig i paris

i venstre ønsker vi at værne om de danske værdier og derfor

for tvungen ændring af adfærd

slags retten ind alle i danmark skal have lov til at praktisere deres religion som de ønsker det

alt muligt andet men hensynet skal være gensidigt og helt grundlæggende må det være sådan at når man kommer til et nyt land

bedst muligt under de normer og værdier der præger det samfund som man skal være en del af men man har

fornødne respekt for vores samfund og de værdier som det bygger på

her må man tro på hvad man vil man må tænke hvad man vil man må ytre sig om hvad man vil man må tegne hvad man vil lige som man ønsker det det skal man respektere ellers har man efter min mening ikke noget at gøre i danmark jeg tror på at det lykkes at sikre en ordentlig værdimæssig integration i danmark efter min mening

skal vi sige klart fra når danske værdier kommer under pres på den anden side

danske fællesskab det danske fællesskab der starter i skolerne og børnehaverne og

i det frivillige foreningsliv i vores boligområder og alle mulige andre steder det er her man får de danske værdier ind under huden

vi fra venstres side støtter det forslag til vedtagelse der er blevet fremsat af dansk

bare høre fru inger støjberg

tage stilling i hver enkelt sag men lige præcis

spørgsmål ved fru trine bramsen lige så godt som jeg

forskelle fra parti til parti men at

om fru pia kjærsgaard var enig i de udtalelser som mogens camre er kommet med

ikke svare på og derfor må jeg så spørge venstre når i nu deler værdifællesskab om venstres ordfører er enig i mogens camres udtalelser om at han ikke kan se hvad muslimer overhovedet har

for eksempel være at man kan se om vedkommende vil have en rimelig mulighed for at komme til at bidrage på arbejdsmarkedet der er alt for mange indvandrere der

bidrager på arbejdsmarkedet i dag derfor er det klart at indvandring skal gå på to ben det skal være

vi på den ene side jo er et åbent samfund som vi altid har været og vi har tradition for at være det skal vi vedblive

men det skal også være sådan

de mennesker der kommer her om at bidrage til det danske samfund og

kongen hvis ikke man fik sin ret nemlig grundloven så man skal nok lige passe lidt på med det der med ikke at gå grundlæggende principper nitten femten er et godt eksempel på det samme det var grundlæggende principper at det kun var mænd over fem og tredive år med fod under eget bord der dengang kunne stemme så det kunne godt ske at man lige skulle tænke sig om ellers vil jeg gerne spørge om fru inger støjberg

trykke billeder fra charlie hebdo efter

og og jeg kan godt forstå at man som chefredaktør selvfølgelig har nogle overvejelser

og avisen sådan helt generelt men vi må også sige at jyllands posten jo selv har sagt at de

anden måde har pålagt sig selv en selvcensur ved ikke at trykke de her tegninger så deri er jeg jo enig med med

jeg så jeg er fuldstændig enig med herre christian juhl i at vi som politikere jo netop ikke skal bestemme hvad der skal stå i aviserne

heller ikke skal skal bestemme om der skal være

jo så være mit modspørgsmål til fru johanne schmidt

vi altid har haft en tradition for netop

kirkelige anliggender anliggender

andre sager hvor man ved at det er noget

kan vi sige der kan være meget forskellige synspunkter

også godt kunne se folketingsmedlemmer fra venstre der der går imod partilinjen

andet så det er jo ikke et spørgsmål om

homoseksualitet eller særlige kirkelige

jo helt generelt i venstre vi er et liberalt parti og man da egentlig godt ønske sig lidt

bevægede sig i en lidt mere moderne retning hvor man faktisk stemte efter sin overbevisning og man ikke var bundet på hænder og fødder

stort set alle andre politiske spørgsmål det må fru inger støjberg da give mig ret i

det at når det handler om mennesker som er homoseksuelle

gøre med

om noget det er da lige så mærkeligt som at man kan være fritstillet i

jo egentlig slet ikke underligt at være fritstillet i og med at man har retten dertil via grundloven

bare sige hvad mit udgangspunkt er og det er

ikke at man er forpligtet til noget

vil håbe at alle stemmer efter deres overbevisning herinde i folketingssalen

hvis man stiller det samme spørgsmål til danske muslimer

ordførerens eget parti så er det ikke lidt hyklerisk

ville jeg da bare håbe at det var en grundlæggende værdi i alle folketingsgrupper at man stemte

fuldstændig chokeret over at fru johanne schmidt

lige på venstrefløjen er man bundet på hænder og fødder for

nok en underlig værdi at have i et parlament der bryster sig af

at vi socialdemokrater er stolte af de danske værdier som vi anser for utrolig stærke

land værdimæssigt er truet jo

vi

metoder og religiøst mørkesyn forsøger at bekæmpe vores danske

acceptere at mennesker kommer hertil alene for

forsøge at udnytte danskernes gode vilje men vores demokrati vores kultur og vores levevis er forankret i danmark og danskerne

skal man overholde de spilleregler der gælder her

at konstatere at kriminaliteten er gået massivt ned de seneste år og at danskerne i stadig mindre grad frygter overfald og vold

formår at overholde lovgivningen fortsætter vi kampen

gud man tror på hvem

så længe det holder sig inden for rammerne af vores lovgivning

plads

synger denne storslåede sang den beskriver nemlig meget præcist hvad vi socialdemokrater kæmper for

i vores demokratiske land vi socialdemokrater

hyldede kogekunsten med en kåring af vores nationale spise nogle socialdemokrater stemte på stegt flæsk med persillesovs

os der kommer fra fyn kan bedre lide æbleflæsk det er den del af landet hvor det er nationalspisen

og julefrokoster har de fleste af os rigtig mange af i december hvor samtlige danske nationalretter kommer på bordet samtidig og op til flere gange

musikere og kokke brager frem i udlandet som aldrig før

når man sidder på en café i new york

når man står på en bar

kommer ud af højtalerne eller når man

en steff houlberg pølsevogn i en fjern provins i kina

opmærksomme på at der

på usmagelig vis forsøger at bekæmpe vores danske værdier

naive over for disse trusler

som den ondskab de kan føre til

i fremtiden

noterer sig at de danske værdier

i mødet med andre kulturer

og ladet vores samfundsudvikling drage nytte af andre kulturers tanker ideer og arbejdskraft det danske samfund bygger på at

grundloven indeholder frihedsrettigheder som gælder for alle til gengæld forventes det

skal efterleve de spilleregler der gælder i vores samfund folketinget opfordrer regeringen til fortsat at bekæmpe de radikaliserede kræfter der forsøger at bekæmpe vores

som vi håber på at få vedtaget her i folketinget

stopper med deres tøven i forhold til det andet er

for os socialdemokrater at vi anerkender homoseksuelle og homoseksualitet

hvor justitsministeren sagde at hun ville overveje et lovforslag som egentlig

danskere som ikke

en gyldig myndighedsgodkendelse at rejse ind i syrien hvis ikke de havde noget gyldigt ærinde

meget fine bløde ting

de overtrædelser som de gør når de rejser ned til syrien og deltager i hellig krig

behandlede et lovforslag om at tage passet fra folk og justitsministeren

at sætte en stopper for indrejse i de lande

indrejseforbud så tygger man lige på det her igen det her

vigtig sag

imødegå og forhindre

det

men hvis man ser på situationen efter terrorangrebet i paris og de mange

der i den grad også i danmark forsøger at sætte vores forskellige værdier

at morgenavisen jyllands posten efter terrorangrebet i paris har sagt at de ikke ønsker

muhammedtegningerne fordi de er bange for konsekvenserne

er det min holdning som socialdemokrat

stille os til rådighed i forhold til

og vi skal selvfølgelig stille os til rådighed i forhold til at

sikre at medarbejderne kan gå på arbejde

det påvirkes af at vores værdier i den grad er så

at de ikke tør trykke tegninger i deres avis fordi de er bange for konsekvenserne så har vi da et problem og der kunne jeg godt efterlyse og det vil jeg efterlyse hvad fru trine bramsen har tænkt sig at sige til jyllands posten og andre der gerne

til det problem og den udfordring det er

facebook jeg ved godt at den socialdemokratiske

beklaget sine skriblerier

det fordi man kunne sole sig sig lidt i en solskinsstribe

arbejderbevægelsens værdier der har været de herskende i danmark

ordføreren snakker om kriminelle muslimer eller kriminelle fremmede når vi snakker om isil handler

om kriminelle der handler det om en politisk kamp det er en politisk uenighed med nogle fascister som vi er nødt til at bekæmpe er ordføreren ikke enig i at de er mere end bare kriminelle altså kriminel er man som regel fordi man beriger sig på andres bekostning

anden

de truer os

vil sige først forstå hvad i alverden det er der sker

reagerer på så prøve at forebygge

socialdemokraternes handlemetoder

i den aftale jeg kunne håbe at enhedslisten også ønskede

på det her men vi kommer jo uden om at der desværre er nogle mennesker som trods den massive forebyggelse bryder loven ikke overholder vores lovgivning vælger ikke at være en del af de spilleregler der gælder i vores samfund

jo altså nogle andre redskaber der skal der skal anvendes til bekæmpelse

det betyder jo at der er alt for mange indvandrere der netop ikke kommer ud på arbejdsmarkedet og dermed ikke og det tror jeg ellers at ordføreren og jeg

almindelig dansk hverdag og dansk sprog og

en skadelig politik regeringen fører på lige præcis det her felt for det kan

undskyld det engelske udtryk som ikke rigtig siger noget det er

noget er der overhovedet ikke noget man kan sige er ægte danske værdier og som er en kamp værd

på dansk kultur jeg nævnte eksempler på dansk gastronomi jeg nævnte eksempler

og danskhed handler om om man vil have stegt flæsk med persillesovs eller er mere til æbleflæsk men det handler om at vi har nogle

det er helt afgørende for

angår ytringsfrihed men det der bekymrer mig mest er

jyllands posten side har man været ude at tilkendegive at man simpelt hen er bange

er rigtigt at ytringsfriheden hvad angår selvcensur og den her krybende angst virkelig for alvor er kommet under pres og om det ikke er vores opgave

understøtte og støtte de

er skræmmende fordi jeg vil mene at det danske samfund

uden at skulle kigge os over skulderen fordi

har et effektivt politi og pet

netop i forhold til jyllands posten

at vi lytter til hinanden at vi respekterer andres ret til at mene noget andet end os selv

i demokratiet er dialog en reel dialog kræver tolerance og respekt for forskellighed det kan ikke måles og vejes på hvilken gud man tror på hvordan man går klædt eller hvad man spiser heldigvis for styrken ved vores samfund er rummeligheden vi behøver ikke være ens så længe vi er enige om de helt grundlæggende værdier enige om frihedsrettighedernes ukrænkelighed i danmark har alle lov til at leve præcis som de har lyst til derfor anerkender jeg ikke præmissen

selvfølgelig kan der findes eksempler på konflikter og på modsætninger når kulturer mødes men det er ikke ensbetydende med at der er tale om en generel tendens som regel kan problemerne bedst løses der hvor de findes af de mennesker det handler om det kræver ikke lovgivning fra christiansborg det er ikke folketinget der skal bestemme hvordan andre mennesker skal leve om kvinder skal bære tørklæde om man overhovedet må bære tørklæde om man må eller skal servere svinekød i børnehaven

men værdipolitik er så meget mere end udlændingepolitik

er udgangspunktet klart vi arbejder for et danmark hvor alle behandles med værdighed respekt og anerkendelse uanset etnisk religiøs eller social baggrund vi arbejder for at alle får en plads i fællesskabet for vi mener at alle mennesker har en værdi i sig selv

i regeringen givet homoseksuelle og lesbiske samme rettigheder som heteroseksuelle derfor tager vi psykiske sygdomme lige så alvorligt som somatiske sygdomme derfor stiller vi krav til hinanden uanset hvem vi er og vi giver en hjælpende hånd til dem der har brug for det så flere kommer i uddannelse og i job og så færre marginaliseres på samfundets sidelinje for politik handler om mennesker danmark er blevet så velstående et land som det er fordi vi er og altid har været et åbent land et land som nyder godt af at være tæt integreret med omverdenen et land som er åbent for udenlandske arbejdstagere flygtninge iværksættere investeringer

vi skal værne om vores åbenhed og vores frihedsrettigheder ikke mindst i en tid der præges af trusler fra ekstremistiske antidemokratiske kræfter flere steder i verden

terrorangrebet på charlie hebdo har ført til en livlig og global debat om ytringsfrihed netop den debat viser jo at ytringsfriheden trives i bedste velgående det ændrer ikke ved at danmark er et potentielt terrormål

angrebet på charlie hebdo det skal vi selvfølgelig tage meget alvorligt og bekæmpe med de nødvendige midler

vi vel alle enige om fra politisk hold gør vi

som vi jo alle taler så varmt om i dag

jeg er stolt af at være ordfører for et regeringsparti som kæmper for et åbent mangfoldigt og tolerant danmark hvor vi som borgere viser respekt for hinanden og hvor vi alle arbejder for at kunne indgå i det samme fællesskab et samfund hvor frihedsrettighederne ikke står til diskussion og hvor angreb på frihedsrettighederne netop ikke skal besvares med indskrænkning af de samme rettigheder det er den værdipolitik som er den væsentlige og ikke et opdigtet modsætningsforhold mellem os og de indvandrere der kommer

det radikale venstre mener det radikale venstre

eller vil der være grænser for hvor mange asylansøgere og familiesammenførte vi kan tage

hvis vi skal bevare vores danske værdier og vores danske samfund som vi kender det

få stoppet krigen dernede det jeg sagde var ikke at

udlændingepolitik ikke er værdipolitik jeg sagde at værdipolitik er så meget mere

præmissen for den forespørgsel vi har i dag

stillet af den samme ordfører for dansk folkeparti til den samme statsminister

de udlændinge der er i danmark tvinger os til at ændre levevis det mener

jeg synes det

er forløjet og forfalsket at fremstille det på den måde

der skal gælde men det ændrer da ikke frihedsrettighederne i danmark vi skal jo netop holde fast i de rettigheder vi har

i antal asylansøgninger familiesammenføringer er der rigtig mange af og man har lempet

på en og tredive områder siden man trådte til vel i høj grad dikteret af det radikale venstre

grænse for hvor mange lempelser og hvor mange asylansøgere

som kendetegner danmark og herunder jo også de værdier der angår udlændingepolitikken

ikke nogen grænse for hvor mange vi kan tage imod

en dansk situation og et dansk fænomen er jo noget der særlig kendetegner europa

særlig syrien irak nu alle de lande oplever

meget meget massive flygtningestrømme på baggrund af de stridigheder der foregår

er at alle udlændinge der kommer til danmark

og jeg forstår ikke hvordan

være lighed for alle at vi har ytringsfrihed og at man må tro og tænke hvad man vil

på den anden side fuldstændig per automatik sætter lighedstegn mellem fremmede

det er et udtryk for at vores værdier er truet vores værdier lever jo stadig væk vi skal jo netop holde fast i de værdier hvis vi skal imødegå den form for trusler og så må vi jo gøre alt hvad vi kan for at forhindre

forsøge at forebygge at der sker radikalisering

undgår vi jo at også mennesker som er opvokset i vores samfund eller i vestlige samfund

den frihed som ordføreren siger

alle har frihed til at leve som de vil nej de har ej der er nogle der har den fulde frihed og det er desværre mange onde kræfter

som i fort knox det er det modsætningsforhold ordføreren må og skal forholde sig

fuldstændig tåbelige bemærkninger og også skadelige bemærkninger

en respektfuld dialog kræver jo netop at man på en eller anden måde overvejer hvordan det man siger

bliver modtaget af den man taler til

bliver forsimplet at stille det op som om at det i det øjeblik man afholder sig fra at komme med en ytring er en selvcensur som gør at nu er alle danske værdier i skred det er så rigtigt at der i kølvandet på attentatet på

charlie hebdo i paris har været en diskussion om særlig jyllands postens genoptryk af

og også tryk af tegninger fra charlie hebdo

en del af ytringsfriheden at man netop selv bestemmer hvordan man vil dosere de ting det kan vi da ikke

jeg synes det er skammeligt at

er under pres er de det jeg mener ikke at vores rettigheder er under pres men det der sker er at fanatiske kræfter retter angreb ind i vores samfund ligesom ind i andre samfund det skal vi forsøge at forhindre

netop respekt for de rettigheder hvad betyder det det betyder feks at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist og det betyder at man ikke som den her forespørgsel lægger op til kan sætte lighedstegn mellem at alt hvad der er fremmed også er noget der vil danmark det ondt og som truer de danske rettigheder

med de vestlige demokratier bredt

ikke tage patent på ytringsfriheden i danmark det ville da være meget mærkeligt eller på retssikkerhed eller på at man

religiøs og seksuel overbevisning det er ikke en dansk opfindelse men der findes da kendetegn ved den danske kultur som jeg er utrolig glad for og skatter højt

synes vi skal prøve at styrke også politisk det gælder tillid det gælder fællesskab og det gælder det at vi faktisk synes jeg har en flot tradition i danmark for

have løst endda meget store

henne i det spørgsmål så tier man stille

at man ikke længere kan spise frikadeller i de danske daginstitutioner det er heller ikke mit indtryk at der er

generelle forbud nogle steder mod at synge kristne julesalmer der kan være særlige institutioner hvor man har besluttet i et flertal at

men det er da en anden situation den må man da løse lokalt hvis der er nogen der har et problem med det

mig bekendt også blevet løst lokalt jeg går ud fra at

er enig med mig i at det er en dansk værdi at man faktisk forsøger at løse problemerne dér hvor

det drejer sig om bederum tørklæder juletræer og halalkød men det handler også om meget mere

de må selv om hvad de vil bringe men det er da et problem at de ikke tør

der var andre aviser der slog sig op på at være de store

intakte uanset at de trusler er der

er blandt andet ved at forebygge at det sker det er ved at insistere på at alle har en plads i samfundet det er ved at lytte til hinanden det er ved at lade være med at lave stereotyper om

at lade være med at lægge op til

om statsministeren og dermed

vil redegøre for regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer der følger af indvandringen og som presser tvinger danskerne til at ændre levevis og adfærd og rette ind af hensyn til indvandrerne

jeg synes bare man må sige som fru camilla

alt ikke ligegyldigt når det handler om værdier værdier er det fundament som vi ønsker at basere vores samfund på

samfund er fællesskabet det er blandt

organiseringen af fællesskabet som fagforening

afspejlet i vores velfærdssamfund at fællesskabet tager hånd om dem der ikke kan selv

blandt andet øremærket barsel til mænd og andre ting men

at mænd og kvinder ikke skal fastholdes i bestemte mønstre knyttet til religion eller køn

på lighed for loven på muligheder for alle det skal vi ikke tage for givet men huske på at tiderne en

angrebet på

alle ikke tænker som vi at der findes ekstreme kræfter som vil slå ihjel

skræmmende at den slags kan lure i vores egen baghave

ingen forklaring der kan undskylde vi skal tage

mod det ekstreme med de demokratiske midler vi nu engang har og samtidig sikre det frie samfund som vi gerne vil beskytte

pris som i frankrig

med blandt andet jyllands posten og flere individer som har betalt en meget høj pris for at bruge deres ytringsfrihed antidemokratiske tendenser trives og vi ser at hizb ut tahrir i dag går ud og vender sig mod den københavnske antiradikaliseringsstrategi og kalder den vestlige kultur

når de går imod ligestilling opfordrer til ikke at bruge

at vi sætter grænsen her vores skillelinje går ikke på hudfarve

eller antidemokrat

vi ikke har integrationsproblemer

og kriminalitet og ekstremisme det er alt sammen udfordringer vi skal arbejde med at løse

at det store flertal af nydanskere integrerer sig arbejder og

og har præcis de samme drømme og forhåbninger

gerne det danske demokrati det synes jeg

en tendens til at glemme også i dagens debat vores kultur og vores værdier er stærke det synes jeg også reaktionen på angrebet i frankrig

og det danmark står for derfor ikke jeg bekymret for om de danske værdier er fundamentalt under pres

desuden er det at være rummelig og tolerant

inden for den demokratiske ramme og det er de arabiske skilte i føtex også et udtryk for ligesom de russiske og kinesiske i magasin

mener jeg det går i den modsatte retning

danske værdier kommer under pres

tag nu for eksempel noget der for mig at se er ret fundamentalt i danmark nemlig

i mange generationer har kæmpet for at opbygge

med traditionelle danske værdier er under pres når man ser på hvordan mennesker der rammes af ledighed i dag behandles

og de radikale blandt andet besluttede at forringe dagpengesystemet

danske værdi som tryghed på arbejdsmarkedet er et slag mod princippet om at vi hjælper hinanden

at vi selvfølgelig ikke skal gå fra hus og hjem hvis vi er så uheldige at

vi selv eller vores børn eller vores nabo rammes af ledighed

gennem fn systemet og bistand til udvikling i i verdens

fattigste lande gik vi forrest jeg synes jo at de danske værdier og traditioner kommer

stiller sig forrest i forhold til at gå med usa ulovlig krig i irak eller krig i afghanistan eller for den sags skyld når danmark siger nej til at anerkende palæstina gennem generationer har danmark også været kendt for frisind og for tolerance

første land i verden der ophævede forbuddet mod at trykke billeder af nøgne mennesker i nitten ni og tres og tyve år senere nemlig

danmark det første land som gav bøsser og lesbiske mulighed for at indgå registrerede partnerskaber det parti som har indkaldt

her forespørgsel nemlig dansk folkeparti står for mig at se da slet ikke for det frisind

at gifte sig ligesom heteroseksuelle

ikke den holdning med det danske frisind

det særlige børnetilskud

diskrimineres fordi barnet vokser op med en enlig forælder

for dansk folkeparti at insistere på at kvinder ikke må vælge at få børn alene at man er villig til at diskriminere deres børn jeg forbinder

indvandringen presser eller tvinger danskerne til at ændre levevis og rette ind af hensyn til

opvarmning til debatten

i sidste uge lanceret en udmelding om

føtex i sønderborg fordi der på et stativ med sportssko ud over det danske tilbudsskilt også var lavet

lille skilt på arabisk henvendt til de nyankomne syriske asylansøgere som endnu ikke har har nået at lære dansk jeg var med integrationsudvalget i sønderborg i går og vi var på den tidligere

mange af de her syriske asylansøgere som

for det er antidemokratisk det er ingen rettigheder til

efter at slået ned af nogle

holdning til det og det politiske

er det fuldstændig uacceptabelt

udsættes for vold det står fuldstændig klart og det er i øvrigt naturligvis også herre per clausens holdning

som handlede om fedme

fuldstændig selv vurdere om ordføreren så mener at jeg er en stor kunster eller bare en nar

misfortolket og misforstået og at det hele bare

for herre per clausen det kan være at han formulerede sig dårligt enhedslistens holdning til det her spørgsmål er

at ordføreren for dansk folkeparti ved så vil jeg

fru johanne schmidt nielsen mener fru johanne schmidt nielsen og enhedslisten at de normale danske værdier vi taler

er det ene spørgsmål det andet spørgsmål handler om situationen efter terrorangrebet i paris hvor vi jo

og det har været godt se at der har været en klar afstandtagen men det vi måske mangler efter terrorangrebet i paris er at nogle så gør noget at der kommer handling bag ordene

når vi nu har en værdi i danmark der handler om ytringsfrihed at en fremtrædende avis føler sig så truet som den gør i øjeblikket at der er artikler den ikke tør trykke

er stigende det betragter jeg da

uligheden i danmark vokser

jeg betragter det som en dansk værdi at vi forsøger at arbejde for at afstanden mellem rig og fattig ikke er for stor det er der nogle der er uenige med mig i nogle der synes det er fint at uligheden vokser

en dansk værdi så så

som kan finde på at gå redaktion og skyde henrette andre mennesker på den måde og selvfølgelig skal vi diskutere

kan gøre for at undgå at unge mennesker tiltrækkes af den slags ekstremistiske miljøer

skarpere hvorfor er der unge mænd i jylland som tiltrækkes af

når der er finanslovsforhandlinger og ved andre lejligheder hvor enhedslisten jo sidder med alle de gode kort på hånden modsat os andre jeg fik ikke rigtig svar på hvad vi så skulle gøre i forhold til for eksempel jyllands posten som jo siger der er ting vi ikke tør gøre i øjeblikket på grund af at vi

for at hjælpe jyllands posten for at hjælpe kurt westergaard

som man vurderer er nødvendig for at opretholde deres sikkerhed hvis det på nogen

gøre det endnu bedre men jeg forstår at vurderingen er at de får den beskyttelse som er nødvendig og

truet så skal vi som samfund sørge for at beskytte de mennesker det har vi politiet til og det

være så begavede at vi stiller spørgsmålet

af sådan nogle ekstremistiske miljøer det spørgsmål bliver vi nødt til at stille for at kunne bekæmpe

kæmpeproblem at uligheden vokser

skaarup hvorfor peger dansk folkeparti på en statsministerkandidat der ønsker at uligheden

hen at undskylde sin utidige bemærkning

når der er sket en svipser

omkring udtalelser der kan komme fra dansk folkepartis medlemmer vi har så svaret tilbage selv om jeg egentlig ikke synes at det var det debatten skulle gå på men det har vi været nødt til for

den går simpelt hen ikke men herre per clausen skåner man

man kan mene om ham hvad man vil det er man helt fri til det har jeg ingen holdning til men at gå ud og sige at han er en nar

at der er nogle personer der bliver overfaldet på grund af deres holdninger og i den grad politiske holdninger som fru johanne schmidt nielsen

fremhæver men enhedslisten og fru johanne schmidt nielsen

han har så fået at vide at den gik ikke men det dukker op hele tiden og det synes jeg er

en dårlig pressesag og så skiftede man muligvis holdning hvorfor synes enhedslisten at det er så problematisk at sælge ud af dele af vores fælles energiforsyning

en fuldstændig fundamental værdi for enhedslisten hele vores politiske projekt går ud på at styrke og udvikle

bløde foranstaltninger altså de meget bløde tiltag

dem som vitterlig hader

at det er mentorordninger og de meget bløde forebyggelsestiltag der skal til eller

mon ikke de finder vej hvis de er så ja hvad skal man sige hjernevaskede at de på en eller

til at give mening i deres hoveder at tage et sted hen for at slå sig selv og andre ihjel så taler fru mai mercado kalder sådan bløde eller langhårede tiltag altså det er vel blandt andet noget af det som østjyllands politi taler om og har ekstremt stort held med

at få fat i de her unge før de tager af sted

jeg synes da det er vanvittig klogt at forsøge at forhindre at unge mennesker tager af sted jeg ville da ønske at fru mai mercado lyttede til

vej fru mai mercado må have misforstået eller andet fuldstændig fundamentalt

tror at vi ikke skulle mene at skal gribe ind over for det retsligt hvis der på nogen måde er mulighed for det det er dybt ulovligt at begå terrorhandlinger det er dybt ulovligt at deltage i krigsforbrydelser og sådan skal det da være

hvis de kommer tilbage tilbage og har begået den slags samtidig

for en masse civile at der er unge jyske mænd som tager til syrien for at sprænge sig selv og uskyldige syrere

som udgangspunkt for de værdier der skal præge det danske og for den sags skyld det vestlige og for

hvad har præget danmark gennem tiderne og gjort danmark til det land som vi er det er hårdt arbejde det har været en helt essentiel værdi i forhold til at vi i dag er et af verdens rigeste lande nu beder

skulle presse og tvinge danskerne til at ændre levevis og adfærd og

der vil jeg godt sige at

en stor indsats for at passe ind i det danske samfund går på arbejde går i skole bidrager til det danske samfund og det er vi glade for vi mener ikke at truslen måtte komme fra indvandring i sig selv vi mener at de trusler der eventuelt kunne være kommer af to

til dels stadig ikke gør nok for at styre hvordan indvandringen er

har en konkret trussel fra islamisme

som det danske samfund bygger på vi skal blive bedre til at sige at man skal tage sig af sig selv og sine

hjælpe dem der ikke vil hjælpes

vi selvfølgelig altid skal hjælpe dem der har

den socialdemokratiske velfærdsstat har desværre resulteret i en overansvarlig stat med det resultat at vi får ansvarsfraskrivelse ansvarsløshed apati og et opgør med de værdier danmark bygger på nemlig flid stræbsomhed initiativ og virkelyst

at islamismen er vor tids store fare globalt set der lægger sig fuldstændig i sporet af truslerne fra fascisme nazisme og kommunisme islamismen er

tids frihedshadende totalitære og ekspanderende ideologi vi ser islamismen vise sit grimme ansigt på mange måder og mange steder alt fra nogle af de udtalelser vi har hørt også fra folk i danmark fra grimhøjmoskeen og andre steder til terrorangreb rundtomkring både i den vestlige

og terrorismen og krigen med islamisk stat men selvfølgelig også

eksempelvis saudi arabien det er sådan at de totalitære regimer og de totalitære tendenser altid har været bange for demokrati og frihed

at dagbladet aktuelt hørte op med at bringe tegninger

generede det sovjetiske folks følelser når man lavede satiretegninger om sovjetunionen og det er jo så til gengæld heller ikke lang tid siden at vi også her i danmark har set at man åbenbart havde særlige hensyn

i forhold til om danske demonstranter må vifte med tibetanske flag det var heller ikke på sin plads

vigtig at diskutere er ytringsfriheden og ytringsfriheden er

spørg flemming rose spørg lars hedegaard

i jppolitikens hus ytringsfriheden er truet

det handler om at ytringsfrihed er en ret man må sige det man selv

i disse dage og begår selvcensur der er begrundelser

redaktionelle valg redigering og professionalisme men jeg vil sige

og jeg har den største respekt for jørn mikkelsen jyllands postens chefredaktør som siger at ja de er under pres ytringsfriheden er truet som aldrig før med jørn mikkelsens ord med salman rushdies ord må man sige at gode mennesker giver efter for

et værdifællesskab når

vil jeg som borgerlig homoseksuel godt

bad lesbiske par selvfølgelig

begge to hurtigt og ikke efter to en halv år det afviste den daværende socialdemokratiske socialminister

kommet til at handle om homoseksuelle

talerstolen og siger at man ikke har svaret på et bestemt spørgsmål som jeg så har svaret

og så kommer de med de forudproducerede spørgsmål

og kæmpede for muslimers ret til at være homoseksuelle jeg går ud fra at muslimer er fuldstændig ligesom andre mennesker og

enige med begge regeringens støttepartier i at man skal gøre noget for de lesbiske der lever i registreret parforhold eller ægteskab og

halv år siden da vi diskuterede det her sidst dengang sagde vi til regeringen det her kommer vi til at diskutere igen nu er lejligheden der statsminister

fremlægger nogle løsninger den så kan gå ud og sælge som sine egne det har i hvert fald være arbejdsmetoden indtil nu

vi ønsker at værne om danmark og værne om dansk kultur

det måske lyde sådan lidt borgerligt og

beskytter man det i erkendelse af at der er noget at beskytte det imod der er en verden udenfor ikke at vi kan undvære vores omverden men for der er et men

som vi ikke bryder os lige så meget om så enkelt er det faktisk og det er ikke et udtryk for had til alt fremmed

og dansk kultur måske også som en konservativ mission

på kultur dansk kultur står over islamisk kultur i vores hjerter de kan aldrig blive ligestillede derfor bliver vi heller aldrig det parti der kommer til at gå ind for et multikulturelt samfund aldrig

det fortælles os når vi kan se at mennesker iblandt os har en loyalitet som ligger et helt andet sted i verden en loyalitet som de er villige til at dø for tusind kilometer væk her fra danmark senere vender de forrået tilbage og jeg tror mange tænker hvad skal de så her risikerer vi ikke at de udøver deres gale fanatisme her i vores land jo

regeringens politik er ganske enkelt

om at man skulle inddrage passet for de personer som man mistænkte ville rejse til konfliktområder så kom man på bedre tanker overtog den borgerlige politik og fremsatte selv

svært at klage over resultatet men

skuffende at det skulle tage så lang tid men det skyldes jo nok at regeringen lige skulle have løsningerne fra os borgerlige først og for visse dele af venstrefløjen skyldes passiviteten at man er enig med sf og enhedslisten i at man er dækket ind på den strafferetlige side som det blev sagt i fredags til l ni og halvfems

at tage passet og at man nok ikke vil komme til at stemme for borgerlige stramninger i stedet skal man sætte ind med bløde forebyggelsestiltag som for

de kan hjælpes på bedre tanker når de vender hjem

og at bedre end islamisk stat

orden kultur dannelse og at mand og kvinde er lige meget værd også selv om det betyder at vi tager et opgør med nogle som rent faktisk bor her i danmark også selv om det betyder at vi går hårdt til dem

regler og vores politi også selv om vi siger at her er ikke plads

retsforfølg dem der opfordrer andre til at drage i hellig krig

har fået lov af de danske myndigheder og giv de hellige krigere et indrejseforbud hvis de ikke er danske statsborgere og hvis de er så prøv at tage statsborgerskabet fra dem

deres loyalitet ligger

imod at miste deres statsborgerskab hvis det ikke var fordi vi i danmark havde et rigelig generøst velfærdssamfund en velfærdsstat som er så værdineutral så bureaukratisk og socialistisk at alle har ret til kontante ydelser på lige fod med hinanden også de hellige krigere der måtte vende hjem

man så sætter sig og venter på at fanatiske islamister

sætter sig og venter på hvilket medie

det danske charlie hebdo

synes vi at danmark skal på rette spor vi synes at man skal prioritere danmarks sikkerhed og danmarks kultur

forespørgselsdebat skulle bruges på noget som betyder rigtig meget for rigtig mange danskere rundtomkring nemlig de hellige krigere som drager i krig og som kæmper for alt hvad de kan imod

sætte hårdt mod hårdt over for de mennesker

drager i hellig krig så blev lovforslaget så behandlet her i fredags hvor jeg selv var ordfører på det det er så dejligt at regeringen

kontrollerer i syrien

efter egen overbevisning ifølge grundloven men partierne vælger i stort set alle spørgsmål at sige vi har en partilinje

har de konservative valgt at sige at lige når det handler om homoseksuelle har partiet ikke nogen

at komme frem til en en helt klar holdning i forhold til diskrimination af homoseksuelle

jeg kan ikke se hvordan det spørgsmål skulle adskille sig fra alle andre politiske spørgsmål

i modsætning til stort set alle andre politiske spørgsmål at sige at når det kommer til homoseksuelle

i folkekirken og det gjorde jeg fordi det var vigtigt

advokeret stærkt for men det er jo sådan at i det konservative folkeparti

også noget som er større end det umiddelbare det her

et etisk spørgsmål for rigtig mange af vores folketingsmedlemmer det synes jeg da man skal respektere og jeg synes da

underligt at enhedslisten skal stille sig til dommer

måtte have lyst til at stemme ved et givet lovforslag

etisk spørgsmål som partiet ikke kan have en holdning til det er vel også etisk hvordan vi fordeler velstanden i vores samfund det er vel også etisk hvordan vi synes at kloden skal behandles det er vel også

for mig handler det ikke om diskrimination og for rigtig mange konservative

handlede det jo om kirken det handlede om det kirkelige ritual så jeg synes da

at handle om diskrimination og ikke tager hensyn til at der altså var et mindretal som rent faktisk

ændre på kirkens ritualer og som ønskede at fortsætte dem det synes jeg

vælger så ikke at respektere

har synspunkt og jeg synes

at traditioner er vigtige og at traditioner er til for at blive ført videre

fejrer i øvrigt kristi himmelfartsdag

værdier som fru camilla hersom nævnte ytringsfriheden

for en konservativ

af sin historie det at man tager ved lære af sin historie

ved man jo heller ikke hvor man skal hen det

nu nævnte fru camilla hersom frikadellen statsministeren nævnte også frikadellen

for mig kan det aldrig blive sådan at man kan sidestille forskellige kulturer med den danske kultur

i skoler og så videre og så videre

talte tidligere om

hel bydel som bestod af andre nationaliteter

skulle begynde at skilte på arabisk

højere og mere ophøjede end den frikadelle som blev så forfladiget lige før men som et eller

er et meget godt eksempel på at man altså skal passe på sit land og det har vi jo alle sammen en forpligtelse til

i dag for det har i hvert fald været interessant

om at et stort flertal alle vil jeg nærmest sige bakker op om danske værdier

er helt enige om hvad der præcis udgør de danske værdier men jeg synes at jeg oplever en stor fællesmængde

om vores værdier vores kultur og i det hele taget det danske samfund og den måde vi har indrettet os på i danmark

og det siger jo egentlig ganske meget

også parate til at kæmpe for vores helt særlige fællesskab

er det hele jo egentlig ganske opmuntrende og det bekræfter mig i min tro på at vores kultur

de mange og ikke kun til de få

opfører os solidarisk og ordentligt over for hinanden har vi også en meget stor frihed til at leve det liv vi hver især ønsker at leve vi kan ytre os og sige hvad vi mener

vi selv ønsker ønsker og vi kan bruge de muligheder der er

måske fordi vi også har et af de mest lige samfund i verden lighed

indrette os i danmark med både tryghed og frihed

mange måder meget unikt

i hvert fald værd at kæmpe for vi har højt til loftet i danmark og

de udfordringer der kan opstå

når der kommer mennesker fra andre lande og kulturer

er stærkt fællesskab det har mange sagt også et fællesskab hvor der er plads til forskellighed forskellighed men vi må aldrig i misforstået tolerance lade være med at tale om det som kan føles vanskeligt

vores danske udgangspunkt eller vores danske værdier

børnehaven for det handler jo om noget meget større end lige præcis de konkrete eksempler

hvor vi som danskere skal føle os fremmede i vores eget land det tror jeg så heller ikke at danskerne gør jeg tror danskerne føler sig rigtig godt tilpas i vores eget land

tiltro til os selv som danskere

også danmark det mærker vi meget tydeligt

her og nu er der meget stærk uro i verden der kommer mange flygtninge

problemer går tabt i en diskussion om hvad man må eller ikke må skilte med

men også i konkret handling og det gør regeringen vi strammer reglerne for at få asyl i danmark det er første gang det sker i tolv år vi vil stille krav til de mennesker der kommer hertil

vi vil gøre noget ekstra udgangspunktet for det er at flygtninge ikke skal gøres til klienter i danmark

en anden stor diskussion vi har haft i dag handler naturligvis om ytringsfrihed fordi

har gjort et dybt indtryk på os alle sammen

kræfter som ønsker at angribe vores ytringsfrihed og komme vores demokrati til livs

vigtigt at vi i fællesskab markerer

om ytringsfriheden i danmark

vi har gjort som reaktion på angrebet i paris alle folketingets partier har netop slået ring om ytringsfriheden og sagt

få lov til at slå den danske ytringsfrihed ned vi kæmper for ytringsfriheden det

det er noget vi som samfund som folketing skal gøre i fællesskab og egentlig synes jeg at det er noget af det mest positive man kan sige om den seneste måneds debat

et samlet folketing samtlige partier som har valgt meget tydeligt at slå ring

lige før så kræver det jo dels at man kommer i arbejde at man bliver selvforsørgende at man tager ansvar for sin familie

at man kommer i uddannelse vi ved jo

er problemer her vi ved jo desværre at indvandrere udgør

som ikke er i uddannelse og som ikke er på arbejdsmarkedet

den finanslovsaftale der lige er blevet indgået nu har gjort

også for de ressourcestærke altså for de unge som bare kan gå på

fjernet kontanthjælpsloftet man har fjernet starthjælpen alt det som vi jo egentlig kunne se rent faktisk havde en betydning for at

som er i gang med en uddannelse og det understreger da at vi er på rette vej også i forhold til at få unge på kontanthjælp ud på arbejdsmarkedet og

forsørgelse som er uden for arbejdsmarkedet og som ikke er i uddannelse som jeg hørte det sagde

da hun var ude at besøge bilka hvor

at få den gruppe også ind på arbejdsmarkedet og i uddannelse

tiltag der har været gennem den seneste finanslov med enhedslisten er gået i den stik modsatte retning og de tal har vi jo ikke fået endnu fordi den lov først bliver implementeret og de nye regler først kommer til at gælde nu

det der er så vigtigt nemlig at vi på arbejdsmarkedet siger velkommen til mennesker danskere med muslimsk baggrund

glade for at de på trods af måske lidt læsevanskeligheder eller

givet udtryk for at vi vil foreslå konkrete nyttejob til

gruppe der hænger mest blandt andet de flygtninge der kommer hertil nu

for sjov at jeg siger at de nye flygtninge ikke må ende som klienter

fordi det er så vigtigt at de kommer ud og bliver en del af det danske arbejdsmarked vejen til

vi må bare erkende at det desværre er sådan det er

risiko for selvcensur og ja

situation de afskyelige begivenheder vi

men samtidig er det også vigtigt at få sagt og det

sagde det før at forsvaret for ytringsfriheden ikke skal hvile på en enkelt person eller et enkelt medie det er en fælles opgave det er vigtigt at vi alle sammen sammen slår ring om ytringsfriheden og jeg synes

de forfærdelige terrorangreb i paris

i stort set hele den danske befolkning og det er

så som jo er et helt særligt eksempel og jeg synes egentlig

respekt for at jyllands posten er et helt særligt eksempel

til pressefriheden og dermed

ytringsfriheden forsvare pressefriheden

ikke været to holdninger i den sag i dette folketing

og det samme har vi kunnet høre under debatten i dag når vi så spørger til

og tilsyneladende flere der ikke gør brug af

muhammedtegningerne

i forbindelse med deres virke som avis

statsministeren bør erkende også lidt mere højlydt end at sige jamen jyllands posten er i en særlig situation for jyllands posten er

anden situation end andre danske medier på det her punkt det er ikke mit indtryk mit indtryk er

grund af nogle ganske bestemte trusler der kommer fra omverdenen jeg kunne godt tænke mig at høre statsministeren fortælle folketinget hvad gør regeringen så for

ikke accepterer den situation hvad gør regeringen for at man kan gøre brug af sin ytringsfrihed også selv om det gør lidt ondt hos nogle

at nogle ønsker at true vores ytringsfrihed

en risiko for selvcensur ja det giver en risiko for selvcensur men vi siger også klart og tydeligt

forsøger at angribe vores værdier og begrænse vores frihed

jyllands posten gør eller ikke gør

synes jeg ikke er rimeligt jyllands posten er i en helt særlig situation det har de selv erkendt og det bliver man nødt til at have en vis respekt for

i paris ønskede for eksempel dansk folkeparti

er meget underligt at politikere mener at de skal have faste holdninger til hvad aviserne skal trykke eller ikke trykke

reaktionerne selv sidder og vurderer hvad man synes er relevant

at man er klar over at der finder selvcensur sted at der er en risiko for selvcensur når det er sådan

siger åbent at der er ting de ikke tør gøre

det vi skal stå sammen om i folketinget er da bestemt at tage afstand fra det men vi skal også

sammen om at sikre at de aviser kan gøre det de er sat i verden for og bruge deres ytringsfrihed om de så gør det er

de skal have mulighed for at agere

trykke de ting de vil de meninger de tegninger

vil jeg godt høre statsministerens holdning til

man siger at jyllands posten er i en særlig situation så dem behøver vi

ikke snakke om det skal vi da snakke om det er jo netop som statsministeren sagde tidligere de små ting sammenlagt der

ikke det er længe siden jeg har hørt et så tydeligt

forsvar for ytringsfriheden

efter angrebene i paris

men fornemmer jeg også i den danske befolkning hvordan når man så til konklusionen om at vores værdier vores grundlæggende værdier

på friheden troen på vores ytringsfrihed skulle være truet jeg forstår det ikke

men det ændrer da ikke ved at vi holder fast

for at bevare det danmark som vi kender med de nye ting

kom med de kommentarer at det

havde i vores arbejdsprogram som vi havde lavet for mange år siden

bare at man også tager ved lære af det at man virkelig mener det alvorligt vi har diskuteret

og jeg synes det er godt og fornuftigt fordi det er så vigtigt for os alle sammen

der er firmaer der afskaffer julefrokosten fordi der er ansatte med en anden kulturel baggrund for nylig

lignede en moské uden på

religion det røg af hylderne

besluttet at undlade enhver omtale eller afbildning af svin eller svinekød i deres skolebøger fordi det kan krænke muslimer

bare konstatere at der er selvcensur

som bliver afbrudt i deres

optrædender og som ikke ønsker at optræde fordi de bliver truet fordi de gør grin med profeten

fordi der kommer muslimer og

af muslimer i de teaterstykker der er

rebene omkring sig

er stadig væk en ganske ganske forfærdelig ting der har sendt mange på flugt vi taler

for i dansk folkeparti at man skal være meget mere opmærksom på hvad man kan gøre i nærområderne men i de seneste mange måneder

har asylansøgere jo altså givet store udfordringer for kommunerne og modtagecentrene i danmark

kommer familiesammenføringer til samtidig med at vi har fået besked på at folk fra eritrea umiddelbart kan få asyl det er altså en mundfuld som ikke alene belaster økonomien men som i allerhøjeste grad også belaster vores kultur vores friheder fordi vi hele tiden

at gå til julegudstjeneste med børnene der er daginstitutioner som ændrer på deres måltider fordi der er mange muslimske børn

de danske børn ikke har de samme rettigheder vi kender alle sammen til de problemer for vi har drøftet dem så længe så kan man

sige at det er frikadellen igen der får en en bemærkning men

regeringen tager truslen mod ytringsfriheden alvorligt det lyder jo sådan når statsministeren er på talerstolen lidt i konflikt med ordføreren men tager regeringen vores værdier alvorligt

at man bare lader som om angrebet i paris har ikke ændret et komma regeringen taler om sikkerhed og intelligent grænsekontrol intelligent grænsekontrol men afviser fortsat at indføre den fysiske grænsekontrol som i praksis ville kunne hindre udviste kriminelle i at vende tilbage og sikre os mod grænseoverskridende terror

krigere i syrien og irak er historisk højt

syrienskrigere målt i forhold til indbyggertal det er da skræmmende

studier fast i sin seneste opgørelse mellem hundrede og en hundrede og halvtreds syrienskrigere er rejst fra danmark til mellemøsten for at deltage i væbnede

lige fra frikadellen i daginstitutionen

er der en eller anden sammenhæng et eller andet sted selvcensur ytringsfrihed frihedsidealer

til dansk folkeparti rejser debatten igen for det gør vi uanset om der

også efterfølgende får det fulgt op skriftligt i forbindelse med den formentlig kommende lovbehandling

naturligvis hilse velkommen og bede om at ministeren så indkalder aftaleparterne til et møde om sagen så vi kan få det snakket igennem og redt ud og også få sagen så at sige på rette spor igen jeg har ikke set noget på tryk endnu så jeg vil afvente at ministeren

denne sag men ser vi på det skriftlige forslag der ligger nu altså det skriftligt foreliggende lovforslag så undrer vi os som udgangspunkt jo meget over at regeringen uden forudgående forståelse med aftaleparterne bag vækstplan for fødevarer havde foreslået bemyndigelse til at udvide kravet om efterafgrøder i den lov som skulle implementere forenklingen og reduktionen af efterafgrødekravet i vækstaftalen for fødevarer som vi indgik i april to tusind og fjorten den af regeringen i første omgang foreslåede forhøjelse med firstusind ha efterafgrøder kan vi se er pillet ud af det nu foreliggende lovforslag men samtidig fremgår det af det nu foreliggende lovforslag at ministeren så skulle have en bemyndigelse til at forhøje efterafgrødearealet uden egentlig konkret arealbegrænsning

lovforslaget give ministeren mulighed for at forhøje efterafgrødearealet med for eksempel stadig de firstusind ha eller anden

umiddelbart er i strid med den aftale som vi lavede for et år siden og derfor har vi jo selvfølgelig også sagt at det bryder vi os ikke om og erhvervet har ikke brug for yderligere generelle restriktioner i den aktuelle situation som

i april sidste år indgik vi jo netop fødevare og vækstaftalen

brud på den aftale vi havde lavet så derfor

vi så nu får mundtligt om at ministeren vil tage bemyndigelsen ud igen igen holder og vi så kan få det her fulgt op i lovbehandlingen

miljøfokus arealer og fleksibilitet og

kan tælle med og hvad det er landmændene konkret så har

at forholde sig til når vi på et tidspunkt forhåbentlig bliver

vi forstår også som udgangspunkt at

alternativer til efterafgrøder og det er jo da udmærket at have

tilgang det har vi jo også herunder brak og visse former for

og at yderligere efterafgrødekrav skulle neutralisere n effekten i de tilfælde hvor alternativerne skulle anvendes vi ser imidlertid en række problemer i denne

der være tale om en omfordeling af efterafgrødekravet nogle vil få øgede omkostninger til efterafgrøder uden nogen modsvarende gevinst fordi de ikke har brak eller græs mens andre vil få reduceret kravet om efterafgrøder alene fordi de allerede har brak eller græs til den aktuelle alvorlige økonomiske situation i landbruget

ikke tiden til at øge restriktionerne for nogle synes vi i venstre omfordelingen risikerer generelt at favorisere nogle produktionsformer på bekostning af andre eksempelvis vil svineproducenterne typisk ikke kunne råde over væsentlige græsarealer omfordelingen risikerer også at favorisere mere ekstensive bedrifter på bekostning af mere intensive idet sidstnævnte typisk for eksempel ikke vil have arealer lagt brak og derved

bidrage til at styrke vækst og beskæftigelse i

egentlig var en helt grundlæggende tilgang for os da vi indgik fødevare og vækstaftalen så vi anmoder om at der hurtigst muligt indkaldes til et møde i kredsen af aftalepartier der er med i fødevarevækstaftalen til drøftelse af de her problemstillinger da vi i venstre på det foreliggende grundlag ikke kan støtte

naturligvis parate til at deltage i mødet for igen at få de her ting på

at

det som vi aftalte i april to tusind og fjorten og

med vækstplanen har vi igennem en lang række initiativer sat kurs mod vækst og beskæftigelse og bedre eksportmuligheder både for det danske landbrug og for virksomheder inden for fødevarer og fødevareteknologi

landbrug og en fødevareproduktion

se at der bliver et stigende behov for flere og bedre fødevarer på grund af den globale befolkningstilvækst og velstandsstigning hertil kommer at dansk landbrug har nogle ganske håndgribelige økonomiske udfordringer det skal vi også anerkende der er altså grund til at forbedre vilkårene for en sektor der både er udfordret men også har et stort og uforløst potentiale med vækstplanen udbygger og

som omhandler en række regler om plantedække

sådan særlig spændende men lovforslaget er en udmøntning som herre per clausen var inde på af vækstplan for fødevarer og det betyder at det hidtidige krav om

målrettet efterafgrøder frafaldes stigningen var ellers en konsekvens af den forrige regerings aftale grøn vækst der forhøjede

til samlet at udgøre trehundrede og

underkendte natur og miljøklagenævnet disse planer

målrettede ethundrede og fyrretusind ha derfor forenkler vi med l en hundrede og tolv nu kravene til efterafgrødning konkret betyder lovforslaget at kravet

bortfalder til gengæld hæves det generelle efterafgrødekrav med tredstusind ha

og bidrager på den måde til opfyldelsen af eus vandramme vandramme og nitratdirektiv

vandløb søer og kystvande mod forurening

indgreb der er til skade for vandområdernes gode økologiske tilstand det generelle

på landsplan er dermed blevet reduceret med firstusind

tolv således en forenkling af efterafgrødekravet samtidig betyder lovforslaget at der bliver givet mulighed for at etablere pilotprojektordninger der anvender alternative etableringer af efterafgrøder vi skal række en hånd ud til dem der tør tage initiativ til at tænke

det giver vi mulighed for med lovforslaget samlet set betyder l en hundrede og tolv at vi forenkler reglerne for efterafgrøder og samtidig lever op til eus krav det er sund fornuft

jeg er rigtig glad for

dengang kiggede man sammen med os på hvad det er for en vej vi skal gå for at understøtte erhvervet samtidig med at vi selvfølgelig ikke vil gå på kompromis med natur og miljø efterfølgende er der gået nogle måneder og efterhånden

valgmode eller hvad man nu skal kalde det

holdningerne jo skilt noget og det ærgrer lidt når man sådan hører

at regeringen igen er ved at flytte sig rigtig meget til venstre i forhold til den her

også i forhold til bemyndigelsen for når vi kigger på

også spurgt til før er den del af aftalen som dansk folkeparti har indgået sammen med andre parter og regeringen

er en god aftale

mål for er netop at man laver den her bemyndigelse

det vi har hørt de sidste par måneder

at man vil benytte den her bemyndigelse til at gå en anden vej

vækstplan for fødevarer

henstille til ministeren at ministeren i det her tilfælde fjerner den mulighed

stemme for resten der er nogle andre ting

i forhold til de her arealer som skal pilles ud i forhold til eu hvor det nok bliver nødvendigt at vi får en drøftelse af hvordan vi udmønter det men ellers vil vi sige at

vil gerne have natur hvor der er plads til dyr og planter og at danmark kan blive ved med at være et rigt land hvor der er en levende natur der er forskelligartet og ikke fuldstændig ensformig

om den her vision

ikke mødt mange landmænd der er uenige i at vi skal have et stærkt landbrug rent vand og en levende natur men det er ikke nogen let balance at finde

ikke bekymrede os om vores natur og om hvordan vores vand har

kunne man jo sådan som det bliver foreslået i en af de næste diskussioner

til at rydde op når ulykkerne ligesom er sket det vil jeg måske gerne advare imod det er rigtigt at jeg ikke levede i nitten tresserne og alle dele af nitten halvfjerdserne men

kunne pille døde hummere op af vandet og hvor fiskene lå med

og ja jeg må også sige at vi i øjeblikket stadigvæk rydder op i vores grundvand efter sprøjtemidler der blev brugt for fem og tyve år siden jeg kan godt huske at man dengang sagde

fem og tyve år før det når grundvandet

eventyrland hvor der ikke rigtig bliver produceret en eneste gris det er også en rigtig dårlig idé fordi vi

kendt ude i verden for meget meget gode

der er jo selvfølgelig både arbejdspladser og eksport knyttet til det her udover det

er landbruget ganske vigtig naturplejer i danmark så vi skal faktisk være rigtig glade for

lede efter den balance der både giver en robust og spændende og spændende natur og rent vand

samtidig sikrer et landbrug hvor vi kan få de bedste teknologier i brug så vi kan være

et stort arbejde med regeringens natur og landbrugskommission

er derfor vi har sat et stort arbejde i gang med at sikre at vi får lavet mere målrettet og smartere regulering

godt at lave målrettet regulering

at man ikke vil vente på at teknologierne er på plads at målemetoderne

var jo så en af de ting vi tog med ind for at få en bred aftale

den tid det tager at finde ud af at lave målrettet regulering og finde ud af at gøre det her på den måde der lige præcis kan sikre balancen og ikke spiller hasard hverken

nogle der ønskede sig både mere generel regulering

der vil være nogle af de ting man har ønsket sig med de nye efterafgrøder som faktisk giver færre resultater der hvor vi er ude efter dem

folk ønsker sig så man skal huske at det man ønsker sig kan man nogle gange gå hen og få og det er jo altså det vi har

mere intelligente forslag vil vi naturligvis være positive men vi synes at forslaget er for ensidigt kun til gavn for erhvervet og ikke med den rette balance

til også natur og miljøhensyn vækstaftalen

kommer efter natur og landbrugskommissionens anbefalinger om en balanceret tilgang til hensynet til

på den anden side jørn jespersen formanden for regeringens natur og landbrugskommission sagde efter at vækstaftalen blev indgået til altinget

at både natur miljø og konkurrenceevne skulle forbedres

til gengæld synes vi at der kommer et konstruktivt forslag

i lovforslaget om ikke at straffe

ønsker bemyndigelse til at kunne indfri erhvervets ønsker om flere og mere attraktive alternativer og kreditere jordbrugserhvervets frontløbere ved i visse tilfælde at forhøje efterafgrødekravet ud over de trehundredetusind

andre tiltag mod kvælstof og som allerede er indregnet i vandmiljøindsatsen denne såkaldte frontløber skal altså ikke udlægge

en forøgelse af det generelle areal med efterafgrøder vil sikre at der

af kvælstofreduktionen men

med dansk folkeparti om det man kaldte grøn vækst dengang var den daværende opposition hvoraf nogle af partierne i dag sidder i regeringen enige om at det ud fra enhver miljømæssig betragtning var fuldstændig utilstrækkeligt og man lovede da også at efter et kommende valg når

tage skeen i den anden hånd hvis man dengang havde sagt at en socialdemokratisk radikal regering ville indgå en aftale med venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance om at fjerne et af de få effektive miljømæssige tiltag i grøn vækst så ville man nok være blevet anklaget for at være overdreven negativ skeptisk sortsynet og alt

der sker her det bliver jo sådan et eller andet sted

i en tid hvor alle er enige om at

og fjerner en målrettet regulering

ved har en rigtig rigtig god effekt

for denne målrettede indsats går man ind og fjerner og så bliver man i stedet for enige om at vi skal have

mere generelle

umiddelbart strider det jo imod alt hvad der fremgår af natur og landbrugskommissionens rapport og mod alle råd og

den eneste grund til man kunne blive enige om det i de såkaldte vækstforhandlinger var

og så vidt jeg har forstået var det venstre der primært forhandlede og så fik de andre lov til at komme med til sidst

afgørende betydning at opnå nogle resultater hvor man svækkede miljøkontrollen

miljøindsatsen og gav landbruget bedre konkurrencevilkår godt nok var det også i modstrid med hvad natur og landbrugskommissionen havde sagt for natur

behov for en forstærket indsats når det handlede om at sikre naturen og miljøet men at det skulle ske ved hjælp af en målrettet indsats

bedre indtjeningsmuligheder i landbruget her vendte man alting på hovedet fordi man ikke var klar med de redskaber der skulle til for at lave en målrettet indsats valgte man at gøre præcis det modsatte konsekvensen af det er jo så

med et lovforslag som betyder klare forringelser i forhold til at beskytte naturen og miljøet

som regeringen efterfølgende har forsøgt at kompensere for ved at lave andre aftaler med enhedslisten og sf

sige at regeringen sådan lidt desperat forsøger at få det her til at hænge sammen men man må alligevel konstatere at det lovforslag der ligger her i dag peger entydigt i den forkerte retning så har ministeren

at lave noget der kunne være lidt målrettet og lidt fornuftigt nemlig at sige at vi

men se det går ikke

eneste landmand i dette land udsættes for ét eneste ekstra krav

det ekstra krav er en konsekvens af at andre landmænd stilles bedre det skal simpelt hen være sådan

skal alting bevæge sig miljømæssigt og naturmæssigt i det lavest tænkelige tempo det synes jeg er ret sørgeligt

at der kunne laves aftaler og løsninger på miljø natur og landbrugsområdet som var langt mere fremtidsorienterede som gav langt større mulighed for at vi kunne have et blomstrende fødevareerhverv i det her land

tilbageskuende tilbage til tiden før grøn vækst politik som venstre står for i den her debat vi kan

ikke stemme for lovforslaget men skulle regeringen komme i alvorlig knibe i de fortsatte forhandlinger med højrefløjen

have etableret nogle flere arbejdspladser nu

forslag til ændring af gødskningsloven

liberal alliance særdeles meget over at vi ikke er blevet indkaldt til samtaler om

efterafgrøder bortfalder

det samlede efterafgrødekrav bliver trehundredetusind ha på landsplan

vi er utilfredse med bemyndigelserne og vi er utilfredse med forhøjelsen af kravet om efterafgrøder vi mangler endnu at se

og hensigten i aftalen om vækstplan for fødevarer var jo faktisk det stik modsatte vi ønsker at alternativerne

skal indføres uden at vi forhøjer de generelle

se at der i forslaget er gennemført nogle gennemsigtige beregninger af de forøgede omkostninger som forslaget indebærer vi ser derfor meget frem til at

høre fødevareministerens redegørelse for

godt samtidig lige komme med en kommentar til herre per clausen i liberal alliance har vi

noget som helst imod at der bliver indført nye krav til landbruget hvis de er fagligt og sagligt begrundet og hvis de følges af at alle de krav til landbruget i dag som ikke er fagligt begrundet

fødevaresektorens konkurrenceevne det er positivt med alternativer til efterafgrøder som

foreslået her det er positivt at der også igangsættes forskellige pilotprojekter aftalen som vi indgik indeholder jo så blandt andet et punkt om forenkling af randzoner og udlægning af efterafgrøder her bortfalder de målrettede efterafgrøder på

valgte vi at forhøje det generelle efterafgrødekrav med de tredstusind ha som allerede er nævnt af flere ordførere så langt så godt men at ministeren nu i forslaget ønsker bemyndigelse til at gennemføre endnu flere

altså ud over de tredstusind ha som ellers står sort på hvidt i den politiske aftale er naturligvis ikke okay formålet med vækstaftalen var

reducere efterafgrødekravet nu vil man så i stedet for have mulighed for at forøge det på baggrund af

hjemmel til at der sker en generel forøgelse af

i forhold til individuelle jordbrugsvirksomheder ikke kan udelukkes at forøgelsen af efterafgrødekravet kan medføre forøgede økonomiske omkostninger det er selvfølgelig ikke okay og det er et brud på den aftale som vi har indgået derfor

undrer vi os en lille smule over at ministeren ikke har ønsket at

aftaleparterne før vi skulle

men det lyder det så til på de vandrør som

hos venstre at man vil jeg har ikke hørt det men det lyder til det og

vil vi selvfølgelig byde velkommen

hvis vi går ind på områder som vi i aftalen var enige om

ministeriet efter den her førstebehandling så vi kan komme videre med mange af de

flere repræsentanter fra erhvervet estimerede at den formentlig vil kunne skabe op imod femogtyvetusind jobs frem mod to tusind og tyve kernen i lovforslaget her i dag er en del af den samlede pakke og omhandler en reduktion af vandplanernes efterafgrødekrav det betyder at de krav der er til landmanden om at udlægge en vis mængde af de såkaldte efterafgrøder på sin bedrift reduceres dermed får landmanden mere fleksibilitet

en række af de borgerlige partier har ikke lagt skjul på at de gerne ville have sænket kravet yderligere eller ganske enkelt fjernet det det er imidlertid ikke det der er dagsordenen med lovforslaget med lovforslaget skal vi implementere hvad der er aftalt i

eller mindre ud over implementeringen af aftalen om vækstplan for fødevarer har jeg også foreslået at landbruget skal have mulighed for billigere og mere fleksibelt at leve op til miljøkravene det er ikke noget der er gjort for genere landbruget det er ikke noget

mindre vækst det er noget der er gjort for at landmanden mere billigt og fleksibelt kan leve op til miljøkravene

ved indførelsen af nye virkemidler det har så givet anledning til nogle misforståelser i høringsprocessen og

høre i dag en hel del misforståelser her i salen bemyndigelsen handler udelukkende om at imødekomme et ønske fra erhvervet om mere fleksibilitet og at vi belønner de landmænd som af egen drift gør noget godt for miljøet

jeg kan forstå på aftaleparterne bag vækstplan for fødevarer

derfor at vi trækker den del ud og at lovforslaget tilpasses det er trist og det er ærgerligt og det må de borgerlige partier jo så selv tage med erhvervet bagefter når de skal forklare sig men det skal jeg selvfølgelig gerne efterkomme

skulle vi så gøre det på en anden måde

til det her med bemyndigelser til ministre

jo også er mulighed for at bruge sin bemyndigelse på andre ting

der er hensigten og det kan godt være at hensigten er fin nu

den her bemyndigelse men bemyndigelsen bliver jo ved med

at stå til troende også senere hen og derfor havde det måske været på sin plads at ministeren havde været imødekommende og

vi har fået en god idé ovre i fødevareministeriet og

at lave det her lovforslag om det er ikke sket

er der ligger bag at ministeren ønsker den her form for bemyndigelse det som der står og det som er fremlagt kan være positivt nok men

tvinge noget som helst ned i halsen på de borgerlige partier her hvis ikke i vil imødekomme erhvervets ønske om at få mere fleksibilitet og nemmere

at stå på mål for i forhold til til erhvervet når i vil blive mødt med spørgsmål efter at vi nu desværre må trække den her del ud af

aftalen som er lavet er jo god nok så siger ministeren

nu får man en bemyndigelse og så kan det blive

den kan jo også benyttes til meget andet og det var også det jeg gjorde

have ændret noget i aftalen kunne man jo have indkaldt forligspartierne

skal vi ændre aftalen i den her retning så

ændre aftalen i en vis retning det har ministeren ikke valgt at gøre ministeren har valgt at sige at ministeriet og ministeren

en bemyndigelse så man fremadrettet uden at spørge folketinget

er en del af aftalen og andet men men lad nu den del ligge og lad mig understrege igen at konklusionen på det vi står og diskuterer her nu er at jeg ikke for at være ond mod landbruget ikke for at begrænse landbrugets vækst men for at efterkomme et ønske fra landbruget har fremsat et forslag som jeg

godt forstår og det har man så ikke ønsket fint nok det tager jeg til efterretning

salen for alligevel at gennemføre det at det vil ministeren ikke hilser det med tilfredshed at vi så

på sporet så lægger ministeren

ikke kan se på de forbedringer der så kunne ligge i det

i vejen for at man kunne drøfte nogle forbedringer inden for den aftale vi har

på det tidspunkt hvor vi lavede vækstplan fødevarer det var da fint at tage en drøftelse om

de forskellige organisationer det er næppe den organisation som jeg

indlader sig i den slags diskussioner idet de bare ønsker at al miljølovgivning skal sløjfes og de slet ikke skal have efterafgrødekrav men landbrug fødevarer og andre har jo ganske ofte efterspurgt større fleksibilitet og muligheden for at nogle landmænd kan gå

efterafgrøder skal øges og det er to helt forskellige ting så når ministeren står på talerstolen og siger at

få lov til at forklare landbruget at man ikke vil efterkomme deres ønsker

fast at vi er enige om at det der er efterspurgt er større fleksibilitet det er ikke øgede

så lad være vi trækker det bare ud hvis ikke i mener der er noget at forklare

landbruget så fint nok så er der jo ikke noget at forklare

det er faktisk et reelt forsøg på at prøve at gøre noget af det

af landbrugssektoren eller måske

frem for en vision en fantasi om afviklingen af landbrugets kvælstofregulering for det er reelt det i foreslår i dag har vi det man kan kalde en generel regulering af landbrugets kvælstofudledning

at der er nogle steder i landet hvor vandmiljøet er mere sårbart

steder hvor jorden bedre kan optage kvælstof

til at målrette indsatsen der hvor

at lave om med en mere målrettet

situationen i landbruget lige nu med for eksempel

liberal alliance foreslår er at man i stedet for at regulere landbrugets kvælstofregulering blot måler om der opstår problemer i vandmiljøet og derefter sætter ind med frivillige virkemidler efter behov med andre ord foreslår liberal alliance at man sætter fartgrænsen op til maksimal hastighed overalt

sætter man ind med frivillige virkemidler for at få sat farten

ikke på min vagt jeg er ikke parat til at sætte de sidste fem og tyve års fremskridt for det danske vandmiljø over styr jeg har også bemærket at liberal alliance har gjort sig nogle overvejelser om de samfundsøkonomiske konsekvenser af at fjerne den nuværende regulering

skitserede regulering kunne medføre ikke mindre end fire og tredive milliard kroner i øgede indtægter på betalingsbalancen femogtredivetusind nye arbejdspladser og en vækst på fire og tredive procent jeg har læst den rapport i citerer fra og jeg vil gerne tillade mig at læse et

passager fra rapportens såkaldte metodeafsnit op hvad er scenarier scenarier beskriver muligheder i fremtiden det er billeder af en mulig og sandsynlig fremtid ved at opstille flere scenarier for den fremtidige udvikling udspænder man

inden for hvilket den fremtidige udvikling vil komme til at foregå mulighedsrummet okay jeg havde nok forestillet mig at metodeafsnittet ville indeholde en beskrivelse af hvordan man havde regnet sig frem til det økonomiske potentiale i en anden regulering men det har forfatterne sikkert gemt til analyseafsnittet tænkte jeg så og læste videre afsnittet hvor det økonomiske potentiale beskrives indledes med følgende solen skinner fuglene synger og der er så grønt herude på landet

i to tusind og tyve og de seneste syv otte år har der været en stor omvæltningsperiode for dansk landbrug glemt er fortidens stramme økonomi og krise glemt er de meget detaljerede markplaner gødningsplaner det lyder sandelig dejligt

stadig ikke hvordan man har regnet sig frem til det lovende potentiale så jeg læste troligt videre

beskriver konsekvent den historiske udvikling i landbruget hvorefter der citeres tal for potentialet i to tusind og tyve uden skyggen af forklaring på hvordan man fremskriver den historiske

jeg selvfølgelig fuldt ud opmærksom på at landbruget er i en skrøbelig situation på grund af gældssituationen og handelssanktionerne

rusland og derfor har regeringen også sat gang i en række tiltag for at hjælpe landmændene i den aktuelle krise regeringen

bruger seks hundrede og en og halvtreds million kroner

hundrede og tyve million kroner til støtte til økologi

der blandt andet skal fremme eksporten og

mangler der er i det fremsatte

må jeg sige at hverken jeg eller regeringen kan støtte

andre lande selv lande der ligger tæt på danmark situationen er så alvorlig at den kalder på

handling det er alvorligt for landbruget og landmændene

nu stort set dagligt om konkurser i landbruget

bedrifter der er kommet i klemme det er også effektive og veldrevne landbrugsbedrifter der står for en stor del af råvareproduktionen til fødevarevirksomhederne som er på kanten

også et problem for fødevarevirksomhederne og mange mange arbejdspladser

nu i fare for at gå tabt krisen er nu så alvorlig at det også er blevet et samfundsproblem som regeringen bør forholde sig til vi har ikke hørt særlig meget fra regeringen om den aktuelle situation men det forventer jeg da at

vi gør nu i debatten om de forslag vi behandler her

i dag er regeringen enig i at

samfundsproblem er regeringen enig i det og hvad vil regeringen i givet fald gøre ved det vi må forlange at få et svar fra regeringen og forlange at den forholder sig til det også statsministeren har jo været ude med at der skulle initiativer på banen

dårlige rammevilkår som dansk landbrug lider under

at der skal gøres noget ved konkurrencevilkårene så landmændene kan drive en rentabel drift og tjene ind til at forrente og afdrage gælden som er stor i venstre mener vi

det er positivt at også liberal alliance

den vigtige dagsorden om dansk landbrugs rammevilkår op og forsøger at finde initiativer der kan gavne erhvervet og beslutningsforslaget adresserer jo nogle af de samme problemstillinger som vi i venstre sammen med dansk folkeparti og konservative folkeparti har fundet løsningsforslag

i vores beslutningsforslag om en landbrugs og fødevarepakke jeg glæder mig over at

er jo nærmest en skandale at vi er kommet dertil at landmændene ikke må give afgrøderne på markerne den gødning som planterne har behov for det giver for lave udbytter og for lidt

mark og stald så er der nogle tekniske udfordringer

målrettet miljøregulering i praksis med målinger

de rette virkemidler kan de rigtige steder således at planterne kan tilføres den gødning de har behov for

landbrugsfagligt optimalt grundlag og selvfølgelig uden at det skader miljøet eller dyrevelfærden

derfor er det jo sådan som begreb at

skal have fjernet undergødskningen det skal selvfølgelig ske på en måde så man ikke skader miljøet

for at de kan udvikle sig landbrugsfagligt optimalt uden at skade miljøet det er det der skal findes frem til

set også det som vi har opfattet som intentionerne i fødevare og vækstaftalen det

skal regulere

på de arealer der ikke kan bære så meget gødning

andre indsatsmetoder og virkemidler flere minivådområder eller hvad det

vi både kan passe godt på natur og miljø hvor vi skal prioritere dét men også sådan at landmændene

at gødske noget mere andre noget mindre og at den målrettede regulering kan betyde at nogle får lov til noget mere

den målrettede tilgang betyder det betyder at

vi stadig væk opnår det der er det overordnede netop

dyrke på markerne hvor man skal det uden at skade miljøet og så har man

prioriteret nogle steder hvor vi selvfølgelig

sørge for at investere i

hav

har peget på muligheden for at udvikle dette og de allerfleste af os har jo givet udtryk for at det synes vi er en rigtig vej at gå ad

ikke på nuværende tidspunkt det næste vi har et kortmateriale der klart beskriver jordbundsforholdene jordtypen og arealets hældning nej det har vi ikke

bare referere til den diskussion der førte til at vandplanerne måtte gå om som følge af at myndighederne ikke havde det fornødne kortmateriale vi har styr på de klimatiske forhold nedbør og kunstvanding nej det er ikke tilfældet men der arbejdes på det i de relevante forskningsfora vi har styr på jordens anvendelse og dyrkningsmetoder herunder vekseldrift nej det er heller ikke tilfældet hertil kommer at indførelsen af for eksempel målrettet regulering af de ting vi har kendskab til på nuværende tidspunkt

forudsætter betydelige investeringer

vil vil det være endog meget vanskeligt at opnå tilsagn om

og fra fra en flok udfordrede banker betyder denne afvisning af liberal alliances

at vi ikke arbejder for at forbedre vilkårene for landbruget nej på ingen måde regeringen fik bred opbakning til sin vækstplan fra efteråret og i dag har vi så førstebehandlet l en hundrede og tolv der imødekommer landbrugets ønske om anerkendelse af godt landmandskab medmindre det er det ministeren bliver tvunget til at tage ud

for der er et men vi ønsker ikke at spille hasard

et presset miljø med til beskyttelsen af vores drikkevandsressourcer

hensyn til levende fjorde søer åer og vandløb uden at vi har den fornødne og fagligt underbyggede sikkerhed for virkningerne af de ændringer vi gennemfører vi opfordrer den anden side i salen herunder liberal alliance til at medvirke til løsninger på landbrugets udfordringer på et realistisk grundlag

lovgivningsmæssigt at sørge for at man kan producere kvalitetsfødevarer i danmark

selvfølgelig flere muligheder for hvordan man kan understøtte erhvervet

lægger mærke til her er også intentionerne det bør være målet at den ændrede kvælstofregulering hurtigst muligt baserer sig på målte udledninger af næringsstoffer fra dyrkningsarealerne det forudsætter at teknologien hertil udvikles

skulle baseres på beregnede normer

sådan set meget enige i at vi gerne vil give mere kvælstof vi er også meget enige med liberal alliance i at

bør være målinger altså at det er forureneren der betaler det er jo det princip vi har det vi kører efter i dag må vi desværre sige

en model som ministeren egentlig beskrev meget fint nemlig

nogle steder er behov for at have en

bør man måske faktisk tage arealer ud og benytte dem til et andet formål end landbrugsjord så derfor er vi

er ret vidtgående i forhold til den måde man vil implementere det her på men vi vil gerne i forbindelse med udvalgsarbejdet i hvert fald have en dialog med liberal alliance om hvordan vi kommer videre i forhold til at dansk landbrug bør have nogle andre rammevilkår end dem vi kender i dag

regering gjort langt mere for landbruget end den tidligere regering det var en tilfældig landmand

og i et tempo så vi ikke laver noget lovgivning man bagefter skal fjerne og rulle tilbage sådan som vi har måttet gøre

den tidligere regerings vandmiljøplaner som var alt for forhastede og nærmest sjuskede

som forskellige af os har forsøgt at rydde op i så skal vi ikke

som de ikke er klar til endnu som

lytter til debatten i dag vil vi jo i virkeligheden gerne alle sammen samme sted hen vi vil gerne have et land hvor der er plads til natur

vandløb der er klare vi vil gerne have et landbrug som er kendt ude i verden for kvalitetsfødevarer

konkurrere med deres kollegaer

hvor vi bliver nødt til at kigge på de forhold der er i danmark i danmark er jeg tror tallet er to og tres pct måske er det endda mere af landet under plov det er dyrket det vil sige det er rigtig

besøg i fødevareudvalget og så kom der en mand med en

tåle at vi hældte så meget kvælstof ud og hvorfor kan vi ikke bare gøre det over hele landet

så kunne man måske godt gøde noget mere alle steder sådan at det

rigtig godt men når der ligger landbrug på landbrug på landbrug

jo nødt til at se på hvad den samlede belastning der kommer ud til vandmiljøet er

vi gerne vil prøve at komme skridtet længere ned til og sige kan vi komme tættere på og så belønne de landmænd der gør det rigtig godt der tager de nyeste teknologier i brug der er smartest til at lave jordbrug og bruge de planter der kan

det er ikke noget man bare gør med et knips med fingrene

at man kan stå derude i vandet og måle her er kvælstof lad os regne tilbage og op i vandløbet det kommer nok fra den her mark så går vi ind

lidt hårdere end naboen der er rigtig dygtig sådan fungerer det bare i naturen og det har ærgret mig helt vildt meget

snusfornuften fortalte os men når man så

finder man ud af at det kan godt være at man kan stå og tage en drænvandsprøve og sige

kvælstof ud der men så er det måske

derfor målrettet regulering er svært det er derfor at de stakkels embedsmænd der sidder hernede og

lovforslag igennem nu på et tidspunkt hvor fagkundskaben ikke er med os hvor målemetoderne ikke er klar hvor de teknologier vi skal

spiller vi jo hasard både med

det landbrug der skal lave om igen lige om lidt når eu kommer

det er jo det vi har set de sidste ti til femten år skulle vi

derfor vi nedsatte en natur og landbrugskommission

så ved vi jo godt at når de regler vi laver som skal balancere i det her land kommer ud og er målrettet

nogle landmænd som faktisk ikke er så gode som naboen der skal betale en regning og nogle der får en stor gevinst

nå ja men gevinsten tager vi regningen må samfundet betale det vil vi fra radikal side ikke være med til vi vil ikke være med til at samfundet skal samle regningen op

dele de gevinster der kommer og være med til at

fint vis mig de forskere der kan fortælle os at det kan lade sig gøre at man kan stå derude og måle og så kan regulere og regne tilbage

en rapport fra instituttet for fremtidsforskning man henviser til

vi skal være saglige jamen i metodeafsnittet som ministeren

vi skal presse dem vi skal finde ud af når der er faglige uenigheder at få dem til at tale sammen

det regeringen har gjort når vi forsøger at få

for at vi kan gøre det her fornuftigt og rigtigt men jeg synes ikke det er sagligt at tage en rapport

også gerne have men det kan vi jo ikke gøre hvis det er fiktion hvis det ikke findes hvis der ikke er nogen som helst der har gjort det økonomisk

nogle der skal betale en regning og nogle der får en gevinst

nået til på det her tidspunkt og det radikale venstre

ordføreren i forhold til landbruget

ser besværligt ud for øjeblikket og hvis der er

er rigtig gode det gør vi ved at lave rammevilkårene om

jeg ved ikke hvor meget makværk den tidligere regering har lavet fedtafgifter sukkerafgifter og vandplaner som var i udu da vi fik

laver en importembargo på vores varer og

kan hjælpe med lagre kan hjælpe med andre ting vi kan ikke gøre for

som er nogle vilkår for landbruget som regeringen ikke kan lave om

er svære men det er ikke regeringens skyld at landbruget har det svært

og halvtreds milliard kroner det er en af de rigtig rigtig tungtvejende grunde til at det

landbrug i danmark det synes jeg herre hans christian schmidt skal anerkende

under hans regeringstid at

synes er besværlige for landbruget lige for tiden jeg forstod det her med det overordnede om korn og rusland

er helt fint men er der nogen ting derude når man sådan sidder og kigger på

i opposition bruger al tiden på at pille de forslag væk

har lagt på bordet som regering

at reguleringen bliver ændret hele tiden fordi det ikke blev lavet årligt dengang og det er derfor vi foreslår

og gør her det ordentligt og jeg er ikke spor ophidset

beslutningsforslaget så står der at man skal gøde efter ligevægtsprincippet

de sidste tre procent der er rigtig mange landmænd

sikkert godt kunne gøre det her med et godt landmandskab og

det billigste og så giver de kunstgødning for resten

de udfordringer vi har

er spændende med maskiner der kan måle n p og k

gå helt ned og og nærmest præcisionsgøde

så begynder vi at komme derhenad men sådan er det jo ikke helt i dag

så jo det er kompliceret det tror jeg

fordi det økonomisk optimale vil betyde tab af kvælstof til vandmiljøet

selv om vandløbenes kvalitet også er omfattet af eu regulering ikke mindst

måling af nitrat i drænrørene er ikke repræsentativ for

der kom en egentlig godkendelsesordning for dræn ikke mindst af hensyn til mulighederne for den vej

og rense for næringsstoffer

det er også det mest økonomisk rentable for landbruget i stedet for den generelle regulering vi har i

et udspil fra regeringen om den fremtidige målrettede regulering baseret på retentionskort

siger at man skal have så meget sikkerhed at man ikke gøder for meget i de mest sårbare områder og dem der siger at vi skal gøre det sådan at vi gøder helt op til det maksimale og det gør vi fordi det kan vi gøre

så gør vi det over det hele det er den diskussion man får når man har en generel regulering

da den diskussion foregik for alvor for en tyve års tid siden var det enhedslistens grundsynspunkt at man dengang skulle vælge en målrettet regulering det blev afvist blandt andet fordi man sagde at det var teknisk vanskeligt og umuligt og det med at landbrug fødevarer

eller deres forgænger efter en række interne overvejelser nåede frem til at de nok satsede på

regulering var mest skånsom over for landbruget

snakker om at planterne skal have den gødning de har brug for

lidt indtryk af at det fungerer på den måde at så længe de bare får op til det maksimale de kan opsuge så sker der ikke nogen

hvor lidt gødning man giver så vil det nogle steder føre til en relativt stor del der udvaskes og andre steder til en relativt lille del

hvis man både skal tage hensyn til landbrugets indtjening

de fleste steder bliver et eller andet sted under det maksimale men nogle steder kan man godt gå op til det maksimale og hvis man i dag havde den fornødne

ville man også være i stand til præcis at udpege de områder så ville man i den proces også udpege områder hvor man ville konstatere at det ikke er forsvarligt at gøde bare op til det minimum der gør at

glæde af gødningen og derfor

det eneste fornuftige at gøre

set grundlæggende er enig i at tilgangen bør være en målrettet og en

sige at selv om man så valgte den generelle metode for nogle år siden og selv om den har rigtig mange ulemper så må man jo nu konstatere at de fem og tyve års indsats der har været ydet faktisk har

bedre og derfor kan man for eksempel også se at mængden af ålegræs

det er også klart at hvis man så i dag besluttede sig til at nu kan vi se at der er begyndt at ske forbedringer

så ville de forbedringer blive rullet tilbage

ville alle de investeringer og al den indsats og alt det møje og besvær man har haft have

det er derfor at vi

fornuft i den her sag det som vi har brug for nu

er jo sådan set at få kortlagt det danske areal den danske landbrugsjord sådan at vi kan konstatere hvor

henne man godt kan gøde helt op til det der er det optimale ud fra et indtjeningssynspunkt

man ud fra en rationel kalkule må sige at her er der faktisk ikke meget fornuft i at dyrke landbrug industrialiseret landbrug på den måde som man gør nu det er det arbejde som er i gang og det er jo rigtigt nok at hvis man

man sikkert været længere med det nu end man er men realiteten er

at vi i hvert fald skal frem i dyrkningssæsonen

til sytten før man kan sige noget om det her med nogenlunde sikkerhed så håber vi da på at vi kan lave den her målrettede regulering på en fornuftig måde vi synes bare at det ville være rigtig rigtig katastrofalt hvis man i dag besluttede sig til at indtage det standpunkt at vi slipper det hele løs og så griber vi ind de steder hvor det går galt også fordi det her tager lige præcis så lang tid at rette op på

er det rigtig rigtig svært at gøre det og det er også ud fra en hvilken som helst

så vi kan altså ikke støtte det beslutningsforslag

høre om ordføreren også kan medgive

at de vandmiljøplaner som har kostet milliarder af kroner

vi skal vente altså landmændene ventede under den borgerlige regering

iværksætte tiltag som ikke kun gavner landmændenes økonomi men som også skaber flere arbejdspladser i danmark og forbedrer den generelle

forstår utålmodigheden

de her ændringer som foreslås af liberal alliance

beslutningsforslaget derfor skal vi også om lidt

behandle b ni og tredive et beslutningsforslag med seksten punkter til at forbedre landbrugets vilkår som vi er medforslagsstiller

omhandler både gødskning plantedække og så videre

enige i at vi også skal ind at kigge på overimplementering vi skal ind at kigge på rammevilkår

vi også klar til at gå i dialog både med liberal alliance

set også med alle andre partier som gerne vil være med til at

også i de kommende år kan sikre en god og positiv udvikling i

som det er foreskrevet i nitratdirektivet

undergødskes ganske betydeligt i danmark

dels et årligt udbyttetab for landmændene i størrelsesordenen to tusind fem hundrede kroner per hektar per år ifølge nogle beregninger som cbs har foretaget

i form af forringelse af jordens værdi og dermed landbrugets finansieringsmuligheder og kreditværdighed

som foretages i vandmiljøet der skal med andre ord reguleres efter

jo forstå på ordførerne fra stort set alle partier at de er enige i

som vi fantasifuldt har grebet i luften

en og halvfems det bygger på anbefalinger fra naturerhvervsstyrelsens rapport fra to tusind og tretten

anbefalinger fra regeringens eget vækstteam for fødevarer

kan genoprette økonomien og sikre at landbruget får mulighed for at producere mere og tilmed af en bedre kvalitet

i danmark gennem en årrække har undergødsket og dermed udpint jorden

fra hele landet viser at nitratindholdet og tilførslen af nitrat generelt har været faldende siden nitten firs

det drejer sig om godt landmandskab

kvælstofnormer i vandplanerne fra henholdsvis nitten syv og firs nitten syv og halvfems og to tusind og tre formentlig uden

fik vilkår som ligner rammevilkårene

universitet i et notat til fødevareministeriet at de danske brødproducenter har indført stadig større mængder af hvede

afgrøderne bør derfor gødes efter eus ligevægtsprincip og svenske forsøg har vist at gødskningen

hertil kommer at godt landmandskab

flere omgange så afgrøderne kan nå at bruge gødningen

rodnet og dermed bliver mere robuste over for tørke kraftig regn og sygdomme

øge landmændenes udbytte ganske betragteligt

beregninger fra cbs årligt stige med over seks milliard kroner for den samlede landbrugssektor

vi desuden at den fremtidige regulering skal foregå via målinger i recipienten

ændrede kvælstofregulering hurtigst muligt baserer sig på målte udledninger af næringsstoffer næringsstoffer naturstyrelsens målestationer skal flyttes til udløb så vi får klare

skal forureneren selvfølgelig identificeres

forureneren skal herefter gøres ansvarlig

landbruget bør reguleres på

reglerne skal ændres gradvis

en årrække vi har ventet længe nok vi ved hvad der skal til

som alligevel ikke gør noget ved de grundlæggende rammevilkår

nabolande det betyder ikke større tryk på naturen men større indtægter til landmanden flere arbejdspladser i hele landet

i dag selvfølgelig ser ganske alvorligt ud jeg har tidligere i dag redegjort for de forskellige tiltag som vi fra regeringens side har gjort for at prøve på at hjælpe i den her svære situation så det vil jeg undlade at gentage her det jeg derimod vil sige

er som direkte kommentar

det for en vej ja det der foreslås af de borgerlige partier her er at vi i fremtiden

så meget som muligt så billigt

som kommer til at betale ja det gør

at vi skal gennemgå lovgivningen i danmark fra jord til bord al lovgivning der har at gøre med fødevareproduktion

skal gennemgås og hvis vi på noget sted har en mere restriktiv lovgivning

skal det så vidt muligt ophøre så vidt muligt skal vi følge den mindst restriktive eu

men begynder man at se på de reelle

man ret hurtigt se at det er alvorligt

da jeg i mit tidligere hverv som medlem af europa parlamentet sad og var med til at forhandle den lovgivning der i dag

brug af pesticider og godkendelsen af pesticider i europa havde herre henrik høegh et lidt andet job han

vicepræsident der så vidt jeg husker og han var en meget dygtig lobbyist som forsøgte

alt for restriktiv lovgivning vi lavede dér fra eus side

kunne gå forrest og være mere restriktive

var en rigtig dårlig idé nu sidder herre

ikke på det tidspunkt at få udvandet lovgivningen og det lykkedes ikke dem som ville sikre at landene

få det ind i eu lovgivningen så derfor er vi i danmark gået forrest vi beskytter vores grundvand imod pesticider langt mere restriktivt end man gør i andre lande og det er selvfølgelig fordi vi gerne vil drikke vores grundvand urenset i danmark hvilket man ikke gør

orienteret andre steder i europa der er vistnok en enkelt provins et sted i slovenien men det er ikke noget der er udbredt tænk sig hvis vi i danmark tillod pesticider vi i dag har forbudt for at begrænse vores grundvand tænk sig hvad det ville få af konsekvenser

tag dyrevelfærden

har vi jo faktisk ret direkte fra venstres

løsdrift af søer sagde

brugte udtrykket af værste skuffe rettet mod landmændene altså det faktum at vi går et stykke længere end eu lovgivningen således at søer skal gå frit i firs procent af deres liv og ikke stå fastspændt

i det her forslag at man skal overimplementering til livs

vistnok mulighed for at man i visse tilfælde ikke skal overimplementering til livs hvis det har noget at gøre med fødevaresikkerhed og miljø men

ikke dyrevelfærd det er ikke nævnt overimplementering skal

jo ikke tolkes på andre måder end at man lige nøjagtig med her konkrete forslag så vil rulle den lovgivning tilbage

bare et par eksempler jeg har selvfølgelig mange flere af dem så det kunne måske også være rart hvis forslagsstillerne i dag

når nu vi har et landbrug som lever af at konkurrere ikke bare på pris men på en lang række andre parametre fødevaresikkerhed dyrevelfærd bæredygtighed

skal bevæge os væk fra den strategi og i stedet gå efter at producere så meget som muligt konkurrere med polen rumænien bulgarien og andre på på prisen i stedet for at fortsætte med at

det gør vi fordi vi

vi selvfølgelig også fordi vi mener at det her handler om etik og anstændighed i forhold til dyr det handler om at vi har et miljø vi gerne vil passe på

i foreslår her er det stik modsatte og det er noget af det mest vidtgående jeg har set i min tid som aktiv politiker de første mange år hvor jeg var eu politiker brugte

tvinge vores miljøbeskyttelsesniveau ned eller vores dyrebeskyttelsesniveau ned

skal passe på miljøet eller på dyrene og så kan man gå videre i

så bare rolig vi kan gå videre

i sådan set gør nu er at vende diskussionen fuldstændig

på hovedet og i vil tvinge det danske folketing til at vedtage regler som er så lidt

at venstre foreslår det her altså det har sikkert været en hed drøm for jer i mange år men

trods alt aldrig rigtig helt haft muligheden for det det overrasker mig dog ikke

man virkelig kan sige mange skidte ting om men som man dog kan sige om at i en gang imellem har talt dyrenes sag at i en gang imellem faktisk er gået lidt op i dyrevelfærd nu kommer i med en seksten punktsplan hvor der står fra jord til bord og

vel enige om at fra jord til bord også handler om dyrevelfærdslovgivning der skal man implementere på det

ikke nævnt med ét ord det er da fantastisk

det var jo fantastisk nogle gange måtte man jo sådan anstrenge sig lidt for at se forskel på hende og en socialdemokrat det var det var virkelig smukt i dag

mest omfangsrige ændring i det konservative folkepartis politik efter at man har fået ny formand har man fuldstændig lagt sig ned for venstre og landbruget

er trist at man har ændret kurs og i hvert fald er det klart at det ikke

forskellige postulater det kan vi tage efterfølgende i debatten vil gerne bede ministeren om at pege på de steder i vores forslag

det kommer ikke til at skade miljøet det er ikke hensigten vi skal selvfølgelig udnytte vækstpotentialerne

på det tidspunkt men jeg har jo sagt gentagne gange undervejs i debatten siden vi fremsatte

står vi selvfølgelig ved men minister forhold dig nu lige til det jeg spørger om du kan ikke dokumentere dine påstande det er rent fiktive beskyldninger du

herre erling bonnesen har sagt

under punkt elleve tror jeg det er nu har jeg

overimplementering fra jord til bord skal afskaffes det er

dokumentation for på et meget konkrete område at enten vil i tilbagetrække dyrevelfærdslovgivningen hvilket ville være forfærdeligt

i er imod overimplementering

news kørte den som sløjfe en hel dag og der var blandt andet taget udgangspunkt i at det når harmonikravet bliver lavet om så man går fra

giver flere dyr i staldene kan ministeren bekræfte at det ikke giver flere dyr i staldene

det her forslag går imod dyrevelfærden

ministeren forholder sig til det ministeren har været ude på flere medier at sige og det ministeren

at netop det forslag gav flere dyr i staldene

forslag der giver flere dyr i staldene hvad er det så for et af forslagene der giver

svin betød det så flere svin i staldene altså

ministeren er så stolt af flere svin i staldene nej selvfølgelig gjorde det

men det betyder at man kan producere flere svin på det samme areal altså arealet hvor man udbringer gyllen jeg ved ikke om det her

går ud over min spørgetid altså at jeg skal forklare ministeren hvordan fungerende lovgivning

kronik som kom i forbindelse med det her har sagt

produceret flere dyr er det godt eller skidt for dyrevelfærden ja det kommer jo an på hvordan de bliver produceret det i så også siger er at på alle de områder hvor vi går

over beskyttelsesniveauet i eu skal vi sænke niveauet medmindre at

eneste sted som en mulig undtagelse fra det her med at vi skal

som muligt og det er klart producerer man x antal hundredetusinde flere svin samtidig med at man ruller dyrevelfærdslovgivningen

oplevet en mere glemsom minister end den fødevareminister der står på talerstolen hvis ministeren læser i det der står under punkt elleve i det her forslag

nye lovforslag skal indeholde opgørelse over eventuel overimplementering princippet skal være følg eller forklar det er en nøjagtig afskrift af det vi aftalte

gentage det der står i vækstaftalen

lad mig så bringe et andet

ind ministeren siger at vi høster kvalitetsprodukter herhjemme ja og heldigvis for det men en række af de kvalitetsprodukter bliver kasseret fordi de mangler kvælstof derfor ligger der i det her forslag en mulighed for

tror ministeren mest på vandanalyser eller på computerprogrammer når man skal finde de arealer hvor der skal være en særlig rensning eller et særligt tiltag for at man kan

så vidt muligt er det mindst restriktive niveau

mulighed for at afvige fra det hvis det handler om fødevaresikkerhed eller miljø men ikke er dyrevelfærd det er ikke nævnt dertil kommer at herre erling bonnesen tidligere har været meget behjælpelig med at definere hvad der er overimplementering overimplementering er når vi vælger at vi skal gå længere end lovgivningen tilsiger i forhold til hvor

lang tid søerne skal gå frit ude i staldene

i siger at i vil overimplementeringen til livs

kommer i gang med en målrettet gødskning det vil vi gerne tage over nogle år og derfor vil jeg gerne

hvor der er sårbart og hvor der kan være for høj udvaskning

gætter på vi måske kan i fremtiden afgør hvordan vi skal

gang med at udvikle en sagkundskab som vil basere sig på forskellige former for målinger og forskellige former for modelberegninger ganske som i i øvrigt også tidligere har sagt

at det jo simpelt hen ikke er rigtigt

at vi har en fælles holdning til de her ting vi har jo aldrig sagt så vidt muligt mindst restriktive niveau

at vi kan få opklaret er i løbet fra at l otte og firs om løsdrift af søer er overimplementering eller har i lige pludselig fundet på en god idé eller nogle gode argumenter for hvorfor i nu gerne

til folketingsbeslutning om en fødevare og landbrugspakke og der er seksten konkrete

at der måske kan være en politisk hensigt i at føre diskussionen hen på en diskussion

tyve års dansk milijølovgivning det er det da

også i min tale noget der har været lidt overset er at det handler om kvælstof

rigtig rigtig meget mere kvælstof

hvis det her blev gennemført men det handler jo desværre også om pesticider og

spørge liberal alliance om i for eksempel også synes at pesticidafgiften skal

målinger og

anden form for for krise i i landbruget og i fiskeriet

årsag flere andre ordførere har gjort det i løbet af aftenen jeg

at spørge ministeren om ministeren anerkender at der rent faktisk også er andre ting der spiller ind i forhold til den situation som både landbruget og fiskeriet befinder sig

betydelig mere for landbruget end den forrige så

hive erhvervet helt ud af krisen der er stadig væk store problemer derfor gør vi også meget vi har givet store millionbeløb til staldindsatser vi har lavet en ny eksportstrategi vistnok den mest ambitiøse nogen regering nogen sinde har haft hvor vi kæmper for at åbne alternative markeder så så ingen kan jo

beskylde os for at sidde på hænderne vi gør så oven i købet også det at vi gerne vil

lette den byrde der kan ligge i forbindelse med miljølovgivningen ved netop

det her land måske noget sted at lave en målrettet miljøregulering men det er klart at det ikke er en miljøregulering man laver bare lige ved at knipse med fingrene til spørgerens første del hvori der bliver forsikret at at man skam stadig har en grøn profil

en grøn profil så vidt muligt at gå efter det mindst restriktive beskyttelsesniveau i europa

økologiske landbrug skal behandles bedre end det konventionelle det bekræftede man var tilfældet med lovforslaget og det glædede man sig over nu

selvfølgelig er der også det anerkender jeg gode forslag fra regeringen indimellem men jeg fornemmer at man kunne have brug for en slags realitytjek i forhold til landbruget i forhold til fiskeriet vi kunne for eksempel spørge jomfruhummerfiskerne på læsø og vi kunne spørge nogle af de landmænd som har mistet

lige tog fra dem i sidste uge jeg spørger lige en gang til anerkender ministeren at der er andre ting end bare lige rusland som spiller ind på den negative situation og man behøver

at gentage det med med gælden på de tre hundrede og to og tres milliard kroner er der andre ting eksempelvis nogle af de ting som regeringen

mig nu teste spørgeren så og sige at nu gav liberal alliance et klart svar

af med pesticidafgiften som jo er en overimplementering af eu lovgivning mener de konservative også at man skal af med pesticidafgiften i

i danmark skulle være så tæt

på det laveste niveau vi kendte til

har det været politikken og det må fødevareministeren jo kunne erindre fra sine kontakter med skiftende regeringer altså jeg kan huske da

connie hedegaard kæmpede for

på at vi er gået forrest med lovgivning som så ikke bare har gavnet os fordi vi er blevet mere konkurrencedygtige men som faktisk også senere

åbenlyse overimplementeringer hvor hvor partierne selv har sagt

så kan vi jo næsten ikke blive ret meget mere klare i forhold til at demonstrere forskellene imellem det som de borgerlige partier vil og det vi vil så er det bare at jeg i al stilfærdighed siger det er selvfølgelig

er bemærkelsesværdigt at det er lykkedes venstre

godt jeg tør sige såret parti alligevel

få presset dansk folkeparti til at opgive dyrevelfærden og få presset

specifikke tilfælde ikke hvis det handler om dyrevelfærd

man virkelig kan forklare sig så kan man simpelt hen ikke få lov til at gå længere

tag på studietur til polen få gode ideer

rumænien eller andre steder det er

nødvendigvis det vi ønsker for for en dansk miljølovgivning jeg siger

helt systematisk at lede efter hvor lidt

af sted med at passe på miljøet

i min valgkreds og der var meldingen fra fødevareministerens partikollega

skulle være døv og blind for ikke at se at der er udfordringer i landsdelen når det gælder

om fødevareministeren kommer med forslag til finansministeren

de vækstpakkeforhandlinger der skal være for

fokuseret på opgaven i forhold til de udfordringer der er

at sikre vækst og beskæftigelse det er jo det der er hele baggrunden for det her beslutningsforslag så derfor ville

og ministeren ville spille ind om der kommer elementer i en vækstpakke der er til gavn

hen ikke kan brygge øl med dansk

hvilket så blev efterprøvet af det fremragende tv program detektor

sig også at den kilde som venstre bruger er fejlciteret altså det er klart at den slags diskussioner havde jeg da også hellere været foruden det betyder jo ikke at jeg ikke selv har

grundlæggende for at få landbruget ud af krisen men jo altså med øje for at det ikke skal foregå på bekostning af miljø at det skal foregå på bekostning af dyrevelfærd skal foregå på bekostning af fødevaresikkerhed som de forslag

en strategi hvor vi skal bevæge os ned

ikke er særlig langsigtet alle andre lande selv dem der er nede i værdikæden har jo en ambition om at komme op i værdikæden jeg kender simpelt hen ikke noget andet land

tror ikke fødevareministeren vil vil påstå at nnf og venstre normalt går hånd i hånd

i stedet for at ministeren forholder sig til

indledende drøftelser i regeringen efter hvad rygterne siger er

men kommer elementer i et vækstudspil der adresserer de aktuelle

jeg går betydelig mere op i dyrevelfærd end jer det er

heller ikke for landbrugets vækst ville være særlig godt at følge jeres vej altså tag et andet eksempel

har foreslået at man skal forsinke implementeringen af lov om hold

få en situation hvor rigtig mange allerede har investeret

i de nye stalde med hvileplads og ædeplads til

jo faktisk viser sig at en ko der har hvileplads også producerer mere mælk

at den kalder på handling det er alvorligt for landbruget og landmændene vi hører stort set dagligt om

konkurser i erhvervet

kun nogle få ineffektive bedrifter som er kommet i klemme det er også effektive veldrevne landbrugsbedrifter

der står for en meget stor del af råvareproduktionen som er i klemme og i fare mange steder

et problem for fødevarevirksomhederne

mange mange arbejdspladser kommer også i fare for at gå tabt krisen er nu så alvorlig

blevet et samfundsproblem som vi mener at regeringen i langt højere grad bør forholde sig til vi hørte et svar om at man har givet lidt tilskud til nogle investeringer og

er nok der skal jo skabes nogle rammevilkår så der kan tjenes

penge så man kan servicere gælden men det ønsker regeringen åbenbart ikke at gøre meget mere ved vi har længe påpeget de dårlige rammevilkår

dansk landbrug lider under og at der skal gøres noget ved konkurrencevilkårene så landmændene kan drive en rentabel drift og tjene ind til forrente og afdrage på gælden

nærmest en skandale at vi er kommet dertil at landmændene ikke må give afgrøderne på markerne den gødning som planterne har behov for det giver lave udbytter og for lidt protein i

og i stald venstre dansk folkeparti og konservative folkeparti har sammen udarbejdet og fremlagt

vi fremlægger en pakke med seksten initiativer som skal bidrage til at sikre at dansk landbrug og fødevaresektor igen i vækst i balance med miljøet og det har vi inddelt på de her fire områder der er behov for øget råvaregrundlag der er behov for en ny målrettet regulering der er behov for at styrke konkurrenceevnen og der er brug for bedre adgang til finansiering

vi kommer ikke til at rulle tilbage i

dyrevelfærd vi kommer ikke til at skade miljøet at der bliver udfoldet masser af bestræbelser

den røde side nu på at lave fiktive

et almindeligt polemisk forsøg på afsporing det synes

ærgerligt

i praksis med målinger så der kan

de rette virkemidler de rigtige steder og således at planterne kan tilføres den gødning som de har behov for ud fra et landbrugsfagligt optimalt grundlag der er behov for at styrke rammevilkårene for landbruget og fødevarevirksomhederne det er jo meget logisk skal vi have flere gode færdigvarer ud af fødevarevirksomhederne skal vi have flere råvarer ind og der er rigtig mange job på spil så er det vigtigt at understrege at gennemførelsen naturligvis skal ske uden at skade miljøet

vil naturligvis ikke som jeg har markeret

dyrevelfærd det er vigtigt at vi også fremover kan brande danske fødevarer

lavt antibiotikaindhold og lavt pesticidindhold forhold som er med til at danske fødevarer er blandt verdens bedste

der er en stor variation af kvalitetsvarer højværdivarer konventionelle varer økologiske nicheprodukter egnsspecialiteter gårdbutikprodukter således at der er noget for enhver smag

af landbruget og fødevarevirksomhederne

statsministeren selv annoncerer at der skal kigges på nogle flere vækstinitiativer jamen så lad os starte med det som vi er rigtig gode til i danmark

styrke rammevilkårene så gør vi noget godt for fødevarevirksomhederne

vi producere nogle flere gode kvalitetsfødevarer

i verden og dermed også styrke vores egen

skal ramme naturen og miljøet så vil man

massive ekstra belastning af naturen og miljøet der ligger i

det er da fint at vi nogle steder kan stille spørgsmål kan gøre det på en mere intelligent

af kvæg det var da

at stille spørgsmålet kan det gøres på en mere intelligent måde men det er med en klar bagkant

for os i venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti

bruge noget med flis eller andre ting det er da relevante ting at

rulle tilbage for det er jo en konstatering at det er ført igennem hvis det skulle gå som vi selvfølgelig håber på

skal ske landbrugs og fødevaresektoren er en vigtig del af den danske økonomi det anerkender vi fuldt ud vi anerkender også at det er en sektor der har nogle håndgribelige økonomiske udfordringer derfor skal vi som lovgivere sigte mod at indrette lovgivningen på en smidig måde der gør det nemt og enkelt at drive virksomhed men samtidig mener vi også helt klart at gode vilkår for erhvervet skal gå hånd i hånd med bæredygtighed kvalitet miljø og dyrevelfærd og det er netop det der gør at danske fødevarer er en eksportsucces verden over på den baggrund kan jeg med det samme afsløre at hverken de radikale eller socialdemokraterne kan støtte b ni og tredive med forslaget ønsker forslagsstillerne at skabe mere lempelige vilkår for erhvervet det skal ske for at sikre vækst i landbrugs og fødevaresektoren

gerne tilslutte mig målet men

desværre ikke den vej vi bør gå for det er ikke en holdbar vej for dansk landbrug at give los på de nuværende regler for brug af pesticider og det er ikke en holdbar vej for dansk landbrug at nedbringe den tid hvor svin skal gå løse det vil forringe dyrenes velfærd tværtimod skyldes dansk landbrugs eksportsucces at danske fødevarer er garant for kvalitet bæredygtighed og dyrevelfærd og det mener jeg faktisk vi skal holde fast i forslagsstillerne lægger endvidere op til en ny og mere målrettet regulering af landbruget

set gerne være med til at lave den mere målrettede regulering som natur og landbrugskommissionen også har lagt op til men det skal ske på baggrund af grundige analyser og nøje forskningsmæssige resultater lige nu har vi ikke et grundlag for med sikkerhed at kunne give slip

her er det vores klare holdning at vi først skal se på nye og mere målrettede modeller for regulering når vi ved at de ikke vil skade miljøet og naturen den sikkerhed har vi i dag der er al mulig grund til at hjælpe landbruget bedst muligt i den skrøbelige økonomiske situation som blandt andet skyldes situationen i rusland

det vil være konsekvensen af forslaget så for at opsummere

vil beslutningsforslaget betyde at vi med lempeligere regler

vil gerne være med til at sikre gode rammevilkår for erhvervet men det skal ske på en bæredygtig måde som natur og landbrugskommissionen har peget på og derfor kan vi

i væsentligt omfang stiller danske virksomheder ringere

skal der ske tilpasning efter følg eller forklar princippet opfatter ordføreren så også

drejer sig om at minimumsimplementere

rulle alting tilbage og om at vi skal have de ringeste regler i danmark i forhold til det man kan få i eu

det samme når jeg læser det her citat op

man går efter en lavere standard jeg skal bare sige at

går efter den billigste leverpostej jeg tror det er vejen at vi går efter nogle højkvalitetsfødevarer som selv kineserne

vil købe færdigbearbejdet fra danske

fordi de har tiltro til høj kvalitet i dansk landbrug og dansk fødevareindustri og det skal vi selvfølgelig bygge på sammen med

jeg tror det er klogt at arla er så innovative som de er at de kan sælge skyr til

ernæringsmæssigt er klogt og godt for det får vi at vide

noget mere kvalitetsbevidste end

eller kontrollen i væsentligt omfang stiller danske virksomheder ringere

ske tilpasning efter følg eller forklar princippet

jeg aldrig har oplevet en minister på et så lavt niveau fra folketingets talerstol det her drejer sig om at den nuværende regering og for den sags skyld også den tidligere har gemt sig bag ved eu lovgivningen og hver eneste gang man har stået herinde i folketingssalen

eu der forlanger det vi kommer med det

at træffe nogle oplyste valg her i folketinget

miljøet hvorfor tør man så ikke at sige det og så stemme det igennem i danmark

i stedet for at det er helt nede på halvtreds pct synes jeg er en klækkelig forbedring af dyrevelfærden

i stand til at forklare i den vide verden at vi har så dygtigt et erhverv og så kloge politikere

i stand til at sælge til nogle gode priser i en verden som

for så vidt angår industrien men vi er bare nødt til at sige

tilstrækkelig viden om hvad der foregår inde i staldbygningerne hvor nogle landmænd er rigtig rigtig dygtige til at pine de allersidste værdier ud af det man vil transportere ud af stalden som spildprodukter

er i stand til at gøre det vi ved heller ikke tilstrækkelig

styr på hvordan jordbundsforholdene er i forhold til påvirkning

nogle steder er vores drikkevand beskyttet af

det mere robust end hvis man dyrker på ren sandjord vi har ikke den viden

landbrug og dansk fødevareproduktion plejer at hvile på og det er det der gør at det er en kortslutning man er ude

skal vi sige med den den bedste viden man havde til rådighed og derfor skal vi selvfølgelig stadig væk arbejde på at få bedre og bedre viden til rådighed

det er så det der er stillet op som et ønskescenarium

vi på ingen måde er uenige med nnf vi har en glimrende dialog med nnf og vi vil rigtig gerne støtte alle initiativer som kan være med til at skabe flere arbejdspladser i danmark eksempelvis kunne

vi ikke kørte alle vores højkvalitetsskinker en tur til norditalien for at blive til parmaskinke og købe det tilbage til astronomiske kilopriser

godt være et potentiale som vi selv høstede

på ingen måde uenige med nnf eller andre der gerne vil skal vi sige højere op i værdikæden i

så tak til ordføreren for det så siger ordføreren at vi skal levere den bedste leverpostej det er nemlig rigtigt

vil også gerne levere de bedste afgrøder fra markerne det vil sige den bedste kvalitet af maltbyg den bedste kvalitet af brødhvede

at importere så meget soya nu er det sådan set to år siden natur og landbrugskommissionen kom med nogle modeller for hvordan

fuldgøde nogle afgrøder så

bedste maltbyg den bedste brødhvede og så videre synes ordføreren ikke det efterhånden har taget lidt lang tid inden der er sket noget ude i det praktiske

ikke være en idé nu over en tre årig periode

skader giver øget udvaskning og så sætte ind der

været interesseret i at skabe nogle resultater så lad os lade være med at køre

jeg ville rigtig gerne have at vi havde været længere fremme med natur og landbrugskommissionens intentioner vi skal bare huske på at det natur og landbrugskommissionen sagde

var færdige modeller det var nogle ønsker om at man udviklede nogle modeller så vi kunne gå med skal vi sige sikre skridt hen imod en fødevareproduktion og

mellem den natur som vi rigtig gerne vil sikre

fødevareerhverv som er højtydende og

at der har været en optagethed af at bruge alle kræfterne på

rimeligt eller urimeligt at man skulle udlægge nogle dyrkningsfrie bræmmer

at opfylde de her miljøbestemmelser

vi brugt uendelig meget tid på hvis vi konstruktivt havde brugt noget mere tid og givet nogle embedsmænd mulighed for at bruge deres tid på at skabe modeller for nogle klogere måder at gøre tingene på

betalte prisen for højere skorstene dybere huller og store udledninger

det kunne de ikke og så rydder vi op i dag det er den situation vi ikke

men vi vi vil rigtig gerne bevæge os hurtigt på den her bane det er ikke et mål

og de drikkevandsressourcer vi gerne vil beskytte og den produktion vi gerne vil have gennemført på vores jorde og i vores industri på området

forudsætning af at der er balance i de ting

så vil det have nogle konsekvenser

de balanceforhold som jeg forsøger at give udtryk for er afgørende vigtige for os derfor har vi jo et håb om

skabt produkter

endnu højere oppe i værdikæden vi har jo et

producere under nogle vilkår som dansk effektivitet sagtens kunne overgå så det er den øvelse vi gerne vil have sat gang i socialdemokrater afviser aldrig

beslutningsforslag på den måde som fødevareministeren

kan komme nye skikke og det lever vi med det der ligger i det er jo at der er seksten forslag og det ministeren sådan forholdt sig til var et enkelt forslag

blandt andet harmonikravet for slagtesvin i danmark hæves

det betyder ikke flere dyr i staldene det betyder flere stalde

det betyder faktisk bedre dyrevelfærd for det vil være nye stalde der bliver bygget efter de nye regelsæt

bedre dyrevelfærd

andet forslag forslag fem om regulering af staldanlæg

ministeren og regeringen ville se positivt på

det grinte man lidt af fordi det kom til at hedde månegrisen

visionært projekt hvor man kiggede på hvordan kan man håndtere ammoniakfordampning hvordan kan man håndtere gylle hvordan kan man håndtere det

stor produktion af svinekød af høj kvalitet og som ministeren rigtigt sagde heroppefra

bliver det jo solgt ude i verden for høje priser hvordan kan vi øge øge den produktion uden at belaste miljøet men det betyder jo at der skal flere grise i lukkede stalde

positivt i det men det valgte ministeren ikke ministeren havde den tilgang at man med alle seksten forslag

fra den aftale som er lavet

i væsentligt omfang stiller danske virksomheder ringere end virksomheder i andre eu lande skal der ske en tilpasning efter følg eller forklar princippet

fra dansk folkepartis side blevet ført bag lyset

noget nervøse for

hvis ministeren opfatter sin egen tekst

dansk folkeparti har indgået den tekst som ministeren har skrevet på ministerielt papir har vi så overført til vores beslutningsforslag

hvorfor er det at vi vil mere dyrevelfærd hvorfor vil vi noget mere med miljøet det skal vi forklare og

os ind under at det er noget eu har bestemt

eu skeptiske at hver gang man stiller et spørgsmål kan diskuteres fordi det er noget eu har bestemt

set bare det vi vil ud over vi vil gerne

godt træffe den beslutning her i folketingssalen og stemme om

hvis man vil noget med miljøet

det er det der står i det forslag som vi har fremsat

det forklares hvorfor der implementeres anderledes af hensyn til eksempelvis fødevaresikkerhed eller særlige natur eller miljøforhold i danmark der har ministeren så hængt sig i at der ikke står noget om

set bare en nuanceret tilgang til hvordan man implementerer forslag fra eu men det kunne ministeren altså ikke se

selv om ministeren har skrevet det samme på det papir og i den aftale vi har indgået og jeg vil bare sige

forundrede over at ministeren har indgået en aftale hvis ministeren mener at det gør at vi skal rulle alt hvad der hedder dyrevelfærd tilbage det er ikke den aftale vi har indgået vi ser selvfølgelig frem til at forslaget går i udvalget og jeg håber også at der bliver mulighed for at få en fornuftig og rimelig debat

fastlægges på niveau med den mindst restriktive implementering i vores nabolande

en formulering som man har taget med i bemærkningerne her som man

hvorfor har man ikke nøjedes med den rene aftaletekst

have givet en pointe men når man nu lige har lavet det en lille smule om

meget forskel på det der står i to forslag

er meget forskel på hvordan man læser det og der bliver

hen bare så nervøse for per clausen refererer jo rigtigt nok dansk folkeparti kom meget meget sent ind i forhandlingsforløbet

har ministeren jo simpelt hen lavet en aftale som gør at vi får ringere dyrevelfærd i danmark

bare sige at dansk folkeparti føler sig noget sådan taget

fremlagde for resten af oppositionen og den kunne

ikke en formulering der svækker kravet om at man skal komme tættere på eus minimumsstandarder snarere tværtimod så hvad er begrundelsen for at det var nødvendigt at have den her

så putter man det ind rundtomkring og så bliver det lidt mere end det

så står vi og har den der

vej det er vi vil i forhold til dyrevelfærd og de andre ting og lad

kan vi ikke tale om det kan vi ikke gøre noget ved for det kommer fra eu

set det som dansk folkeparti gerne vil med den her tekst

få nogle politiske debatter hvor vi åbenlyst siger

associationer til planøkonomi vi

hjælp fra eu og andre milliarder som særfordele i skattesystemet som andre industrivirksomheder ikke nyder godt af

fordele har en samlet gæld som er fordoblet siden starten af venstre og konservatives regeringsovertagelse i to tusind og et og som nu

milliarder derfor mener

at miljøregulering og satsning på biomateriale og højkvalitetsprodukter kommer til at skabe fremtidens arbejdspladser

til konflikt med eu lovgivningen

der er minimumskrav absolut minimumskrav

vores jord er under plov

at producere mere af samme industriprodukter vil hjælpe afgørende på landbrugets økonomi og forhindre lukning af de landbrug der i dag allerede er dybt forgældede og ineffektive vi ser det som et valgoplæg og det er derfor i alles interesse i at få afdækket konsekvenserne af

i nærmere detaljer og få skrevet en god beretning om forslaget og det vil sf gøre aktivt

kvantiteten men kvaliteten der bliver efterspurgt på markedet

i meget pessimistiske termer om dansk landbrug men hvis vi kan

kommer hundreder af millioner af mennesker ind i en middelklasse som kommer til at efterspørge de her

er vidt forskellige der er nogle der er effektive

der er nogle der sviner der er nogle der sviner i mindre grad vi ønsker et landbrug der både økonomisk

er at vi skal sælge mælk til kina

jeg godt sige at så er det altså en utopi som jeg simpelt hen ikke har fantasi til at forestille mig at der er ret mange som overhovedet kan tro noget som helst på

er

om at arbejde for at tres procent af

i de offentlige køkkener skal være økologisk

at rigtig meget af det er importeret frugt og grønt en af udfordringerne i hvert fald ved frugt er jo at vi har

meget restriktive regler i danmark blandt andet må man ikke bruge kartoffelmel

økologisk æbleavler og så videre der er andre

ufarlige ting man har forbud mod i danmark

ikke kigge på det vi vil ikke til at bruge kobber og alt muligt andet men de her fuldstændig ufarlige ting

dansk æble liggende vi er faktisk en af verdens bedste til at producere æbler vi er bare ikke ret gode til at producere økologiske æbler fordi vi ikke må bruge de her meget ufarlige midler er ordføreren fra sf ikke klar til at kigge på sådan nogle simple ting der kan gøre at vi kan øge den danske produktion af økologi

med en tilnærmelse i forhold til økologi nemlig at der er en form for dobbeltregulering af økologiske landmænd og frugtavlere og så videre

kun at beholde den kloge regulering og rydde op i nogle af reglerne det var jo en central del af

jeg synes bare det er en meget lille flig af et samlet

vi kan se der bliver større og større både derfor har vi jo lagt op til at når man har den her mulighed for

lige så meget et fødevareerhverv som landbruget er

så det også bliver muligt at etablere sig som ung fisker var det noget

udvalgsarbejdet at sige jamen det vil vi da gerne kigge positivt på og gå dybere ind i og så må vi jo se hvor det ender jeg tænker at vi har en ordning i dag for ét erhverv

også andre erhverv der har brug for risikokapital

at inden for fiskeriet

og hvis jeg hurtigt lige må tilføje i forhold til

vi har lovbehandlet herinde for nylig nemlig at

at sønnen overtager farens gård

ordføreren selv havde som jeg synes ramte noget ved siden af

så ikke enig i at når vi har nogle gode varer på hylderne som der er efterspørgsel efter derude men det kniber med at få råvarer nok ind

og netop få boostet vi kan få solgt flere kvalitetsfødevarer verden rundt

i to tusind og et og nu er den oppe på tre hundrede og halvtreds

landbruget er i en strukturel krise det er ikke kun rusland så vidt jeg ved er det

der går til til rusland og det burde jo være det der væltede landbruget selv om det i sig selv er alvorligt nok

også derfor at vi bakkede op om den vækstplan for fødevarer som blandt andet betød at miljøministeriet skulle være meget hurtigere i forhold til tilladelser og til

til rådighed at man skulle lave nye ejerformer

land hvor to tredjedele af landet er under plov og derfor bliver vi også nødt til at have

en eller anden form for forbedring af rammevilkårene så vi sikrer en råvareproduktion sådan at vi stadig væk kan få flere færdigvarer ud af fødevarevirksomhederne er vi ikke enige

så vi er jo alle sammen enige om at vi gerne vil have et landbrug det skal også være landbrug der er bæredygtigt

økonomisk og på andre måder bæredygtigt

om målet rimelig enige tror jeg

ressourceanvendelsen anvendelsen af ressourcer til at bruge mere og mere og producere mere og mere

men i stedet for

vil jeg fordi jeg er kommet lidt i tvivl om

med at lave en beretning hvor vi kan blive enige om mange ting

det er rart at høre at det afsnit der handler om indsats mod overimplementering

som højrefløjen har kørt i de seneste måneder hvor man i tide og utide har sagt at det her er udtryk for overimplementering det skal rulles tilbage så man kan få ens konkurrencevilkår nej når man hører rené christensen

bare om at vi stolt skal kunne sige at her har vi bedre dyrevelfærd og bedre miljøbeskyttelse end i resten af eu

vi glade for det er det man i grunden mener

så vidt muligt fastlægges på niveau med den mindst restriktive implementering i vores nabolande ikke noget med gennemsnit her den mindst restriktive

lyder lidt mere som den der offensiv om at løsningen på landbrugets problemer var færre miljøkrav færre dyrevelfærdskrav og så videre men selv venstre er jo

lidt på vej væk fra det standpunkt i den her debat

da sagtens kan lave en tekst der handler om at vi synes at det altid skal fremgå klart og tydeligt og øvrigt har det mål at

skal være bedre miljø og dyrevelfærd i danmark end i de andre eu

vi da nemt lave hvis herre rené christensen kan overbevise sine medforslagsstillere om at

det er andet er hele spørgsmålet

ny og målrettet regulering hvis det nu var sådan at det som

at gennemføre nogle ting hurtigt og vi der klart og utvetydigt skrev at formålet var at sikre at man kunne gødske mere der hvor det var forsvarligt og mindre der hvor det var nødvendigt og dér hvor det var fornuftigt at tage jorden ud af produktionen skulle man gøre det

der skal gødskes mindre det der med at der er noget jord der skal tages ud af produktion ligesom er forsvundet

set bare bruge de formuleringer som natur og landbrugskommissionen har lavet

jo meget klart og utvetydigt det indtryk synes jeg at det her handler om at man skal påvirke naturen og miljøet mere end man gør i dag der er også andre elementer der taler i den retning når man for eksempel siger at harmonikrav for slagtesvin hæves

af det fører frem til den konklusion

fjerne randzonekravene man vil også fjerne de tres ha ekstra afgrøder som vi lige har indført for

en lille smule for at man fjernede noget andet fra grøn vækst

heller ikke et ord om hvordan man skal sikre at det ikke fører til en øget miljømæssig og naturmæssig belastning så jeg må sige at når man sådan læser det der står

et beslutningsforslag der målrettet og systematisk går efter at reducere landbrugets omkostninger og til gengæld påføre natur og miljø øget belastning det er det det handler om

der skal ikke ske noget på dyrevelfærdsområdet selv de ting man har stemt imod vil man acceptere i fremtiden og naturen må ikke lide skade det skal ske i balance med naturen nu er det jo et ret voldsomt krav at stille for

den landbrugsproduktion vi har i dag er ikke i balance med naturen den påvirker naturen negativt

så lugter det lidt af noget andet så min pointe er nok at når alt kommer til

at afvikle miljøbeskyttelse øge erhvervslivets

for indtjening på bekostning af naturen

producere mere kommer til at tjene mere det forudsætter jo

vi skal vel ikke igen i gang med at opkøbe kød og opmagasinere det på store lagre nede i eu selv om jeg godt har hørt at det

udfordringer kan vi hurtigt finde ud af hvad

være i stand til at producere en meget meget stor del af de fødevarer man sælger dér selv

medmindre vi er i stand til at tilbyde en kvalitet der er unik og radikalt bedre og

ikke til at spille nogen rolle på det marked så dér har man et stort behov for at løfte sig og

at tilnærme sig gennemsnittet i eu

der står i det her beslutningsforslag at vi skal ned og ramme det laveste det laveste niveau i vores nabolande

de her proteiner til det foder til den produktionsform man har

millioner flere slagtesvin

ikke være med til at vi kan skaffe foder til dem nej det må sydamerikanerne tage sig af der siger vi jo bare vi er enige med ministeren i også skal producere nogle flere svin

det ansvar på sig at gøre det på en forsvarlig måde blandt andet også ved at kunne

rené christensen have nok så mange fromme ønsker men så er miljøødelæggelsen

sådan at gå ud og lave en større statslig gældssanering på det så hvad er egentlig holdningen

hvis ikke de skal forrentes tjenes hjem og gnaves af ved afdrag på den måde som man jo sædvanligvis gør det altså ved at tjene nogle penge i råvareproduktionen til at forrente

er den politik der har ført til den her omfattende gæld

nok at en omlægning af produktionen der gør at man satser mere på kvalitet mere på en høj pris end på mængde er en del af løsningen men jeg

en gældsudfordring som

ikke at der i det beslutningsforslag som v k og o har

ikke er gode takter og der er noget af det som vi umiddelbart kan tilslutte os men der er for mange bløde og runde formuleringer og hensigtserklæringer og jeg synes egentlig

det blev dokumenteret meget godt da den foregående ordfører på talerstolen

om man måske kunne nå til

er nogle ting som ikke er formuleret præcist nok og det er ikke så godt så

gå i drøftelser i udvalget omkring

men vi vil ikke bindes af hensigtserklæringer

rammer det hele samfundet rigtig hårdt men det er som om

regeringen kommer nemlig med det ene forslag efter det andet som tværtimod forværrer forholdene for både landbruget og fiskeriet i forrige uge drøftede vi § tre arealerne her her i salen hvor man pludselig rammer landbruget på hele femogfyrretusind

som de ejer og dyrker men nu ikke længere må dyrke og gødske miljøministeriet forventer at landbruget vil få et driftstab på op mod syv og fyrre million

milliard kroner alene ved dette ene lovforslag så kære venner det er altså ikke kun rusland der skaber krise for landbruget ifølge eksperter vil omkring tusind og i værste fald op mod

hundrede landmænd over de næste par år blive tvunget til at kaste håndklædet i ringen de seneste uger har vi også hørt om jomfruhummerfiskeriet på læsø som frygter at miste over hundrede arbejdspladser ja op imod tyve procent af det samlede antal arbejdspladser som er på øen og det er en katastrofe der må gøres noget

må sættes spørgsmålstegn ved noget af den overimplementering som sker og derfor kommer vi med de her forslag som allerede nævnt er der seksten punkter under fire hovedområder et øget råvaregrundlag en ny og målrettet regulering styrket konkurrenceevne og bedre adgang til finansiering flere af ordførerne har været omkring råvaregrundlag og regulering herre rené christensen var også meget inde på dyrevelfærden

er enig i de ting som er blevet fremført både fra venstres og dansk folkepartis ordfører så godt tænke mig at sætte fokus på et par af de andre områder som også er

vi vil rigtig gerne have en ambitiøs vækstplan så eksporten og beskæftigelsen kan øges og det tror vi på

kæmpe potentiale på det område

vi vil også gerne kigge på reglerne for økologi

har dårligere dyrkningsregler end deres konkurrenter i nabolandene noget der også er blevet nævnt tidligere økologiske landbrug har vist større og større eksportpotentiale og derfor

vi også gerne styrke fonden for økologisk landbrug for at fremme innovationen og for at fremme afsætningen og eksportfremmende indsatser noget som vi konservative også har med i vores finanslovsudspil

at nogle af de risikovillige etableringslån som findes i landbruget

udvides til at omfatte fiskerierhvervet det vil være en stor fordel og en stor hjælp

som ikke har økonomisk mulighed for at etablere sig og komme i gang i erhvervet lidt i samme dur

vi også gerne styrke fiskerierhvervets finansieringsmuligheder ved at give fiskeriet mulighed for at blive inddraget i landbrugets finansieringsbank vi konservative vil vil gerne naturen men

en realistisk tilgang som er i balance med at vi også har nogle erhverv som er afhængige af at vi har den realistiske tilgang til det det er rigtig vigtigt

derfor præsenterer vi de her initiativer i den seneste tid har jeg noteret mig at flere og flere i regeringens eget bagland både socialdemokratiske borgmestre socialdemokratiske medlemmer af europa parlamentet og nu også medlemmer af folketinget

til landbruget og fiskeriet og det glæder mig såfremt de stemmer naturligvis er med til at påvirke

at vi vil et landbrug som

god sikker råvareleverandør til vores fødevarevirksomheder så vi fortsat kan producere og udvikle

varieret udbud af varer som

tilgodeser enhver smag og som også er eksportorienteret og

genererer masser af arbejdspladser eksport og værdi til vores samfund også til vores

skade miljøet det er det tingene skal indrettes efter men at der også er behov for og det

at få set på rammevilkårene og konkurrencevilkårene

landbrug for at de igen får muligheden for en rentabel daglig drift som kan tjene hjem til at man kan få serviceret den gæld man har og også foretage nyinvesteringer det er også tankevækkende når man for

kontakter nogle af fødevarevirksomhederne og

at de er meget nervøse for om der bliver råvarer nok i fremtiden

det vi skal prøve at tage sigte på og når vi så også producerer nogle af verdens bedste fødevarer og der er et

jamen så er det da oplagt at man skulle prøve at tage det her på dagsordenen igen og så få skabt nogle nogle vækstinitiativer som også kunne være med til at adressere nogle af de udfordringer der er i landdistrikterne så der er nok

tage fat på men jeg vil trods alt sige tak for debatten og